som udvalget for forretningsordenen besluttede i november jeg skal sige det er måske ikke nødvendigt men jeg vil alligevel sige at det var et enigt udvalg og det er jo altid godt det er som sagt første gang vi holder denne form for debat som på mange måder adskiller sig fra de forhandlinger vi normalt har om sager her i salen jeg vil derfor som indledning sige et par ord om hvordan det kommer til at forløbe formålet med forsøgsordningen er at give mulighed for at partilederne et par gange om året kan debattere her i folketingssalen uden at der er fastsat et bestemt emne på forhånd og uden at regeringen deltager i sin egenskab

regering deltagerkredsen er partilederne hvilket vi forstår på samme måde som når vi har spørgetime med statsministeren men inklusive regeringspartiernes partiledere selv om de også er ministre deltager de altså i dag i deres egenskab af partiledere hver partileder har tre minutters taletid til en tale fra talerstolen talerne afholdes i den almindelige

til hver tale har de øvrige partiledere adgang til to korte bemærkninger af en halv minut hver gang med samme tid til besvarelse

være med til at løfte den aktuelle debat

her i i folketingssalen

kunne høre det lidt på dialekterne herre

som nu og jeg synes jeg kan høre på fru pia olsen dyhr at

det københavnske man skal man skal på valg

mon ikke energi forsynings og klimaministeren snart får styr på

med landsdelene som selvfølgelig fylder

thy og og mors der røg

med at komme tilbage der var stort set ikke nogen der rakte hånden op

hvis der nu er et godt job at komme tilbage til hvor mange af jer kunne så forestille

der faktisk rigtig mange af de unge der rakte hånden op jeg synes det er tankevækkende

det vi har allermest behov for at diskutere med hinanden her i folketingssalen er den tiltagende centralisering

vores land mange uddannelsesinstitutioner er lukket og

også rigtig mange hospitaler og sygehuse der er

nakskov haderslev fredericia

mange politistationer er væk jeg synes jo at vi står over for et afgørende valg i år nemlig

den udvikling bare skal have lov til at fortsætte

dybvad har rettet mig

det er den største centralisering siden enevælden men det siger dog alligevel

vi vil ikke være med til en yderligere centralisering af danmark som regeringen lægger op til vi har behov for tid og nærhed og ikke det modsatte lad det være indledningen til en forhåbentlig god debat med

huse kriminelle udlændinge som vi ikke kan få

stemte gult altså undlod at stemme til det da vi skulle stemme om det i folketingssalen tilbage i december

kommet nærmere en afklaring af om man støtter

allerede nu så den tanke står fuldstændig fast så

også et hensyn at tage til et lokalsamfund jeg kender området dernede rigtig godt og kan godt forstå

hvad det vil betyde for et lokalsamfund og at så mange mænd uden noget perspektiv og med så alvorlig kriminalitet bag sig kan komme til at ødelægge et lokalsamfund og det er den balance

og hvis de var i danmark burde de måske sidde i et fængsel i stedet for at kunne vandre frit rundt men

hvor de bare kan gå ind og ud hele tiden der skal trods alt være nogle færgeafgange osv for at de kan komme frem og tilbage derfor synes vi jo det er den bedste løsning i situationen

på nudansk men hvad så altså nu er der jo gået lidt tid fra december til

kunne vi klare asylbehandlingen i nærområderne

af borgere i vores land som begår den alvorlige kriminalitet

diskutere videre om lindholm er den rigtige løsning

udrejsecenter sjælsmark er egnet til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse han siger at uro ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes

siger at hun gerne vil være børnenes statsminister skal de børn ikke

sørge for at de vender hjem til det land de kommer fra men jeg har læst ombudsmandens rapport med rigtig stor interesse og fulgt alle de skildringer jeg overhovedet har kunnet komme til

fru pernille skipper det er jeg helt sikker på og vi har et særligt ansvar når der er tale om børn vi bliver nødt til at holde fast i at afviste asylansøgere skal forlade forlade danmark men om vi kan finde en bedre måde at skærme børnene på mens de er på sjælsmark

ordfører fra dansk folkeparti kom til at sige eller

børns trivsel ikke må stå i vejen for en stram udlændingepolitik

mange andre der også gerne vil

det er børns trivsel

at imødekomme begge behov jeg synes også det er vigtigt når vi diskuterer sjælsmark hele tiden at få mindet hinanden om hvem

vi har ikke at gøre med flygtninge eller asylfamilier vi har at gøre med folk der er kommet til danmark der har søgt om asyl og som myndighederne et uafhængigt flygtningenævn har vurderet ikke er

dem har vi altid et særligt ansvar for og jeg vil meget gerne være med til at diskutere hvordan vi kan skærme den barndom der leves eksempelvis i måneder

arbejde at få forudsætningen for at man kan få et arbejde er

ødelægger dem blandt andet ved at de skal betale til et generationsskifte jeg har brug for at forstå hvorfor det er vigtigt for fru mette frederiksen at en familie der har bygget en

flere penge til staten og dermed risikere arbejdspladser

bliver på danske hænder og at produktionen fastholdes

arvebeskatningen synes jeg der er et par ting at være optaget af

er det jo vores klare holdning at man skal kunne slippe for at betale arveafgift hvis man

har vi jo i dag en henstandsordning når man betaler den arveafgift der gælder ved et generationsskifte måske skulle vi bruge noget tid på at diskutere om vi kunne indrette den på en måde så vi sikrer at virksomheden bliver i danmark og produktionen fortsætter

koste arbejdspladser et generationsskifte i sin virksomhed altså der er jo mange mange tusinde virksomheder der i de kommende år står foran

dejligt at den var nul jeg er bare nødt til at sige

om nogle mennesker der putter noget i lommerne

og ikke skal miste arbejdspladser fordi staten

en god dansk virksomhed så kunne vi jo sørge for at arvebeskatningen

af det overskud der måtte genereres i årene efter jeg er ikke så

det man skal men hvis vi kan lave en politisk aftale

hvor vi tager den af et løbende overskud hos virksomhederne

omkostninger for børn at vokse op med det derfor vil vi sætte ind imod børnefattigdom og det håber jeg selvfølgelig på at vi får et nyt politisk flertal der vil være med til at understøtte vi skal gøre det her klogt og vi skal gøre det målrettet og vi skal ikke mindst basere det på de rigtige tal derfor vil det være mit og vores forslag at vi efter et

år til at arbejde så vi finder den rette balance mellem på den ene side at hjælpe nogle børn der i dag lider et afsavn på grund af deres forældres situation og så det at vi

have flere folk i arbejde og indtil da kan vi så målrettet sætte

ved at sikre at alle kan gå til de fritidsaktiviteter vi ved er en vigtig del af det

at klare sig på arbejdsmarkedet indtil de i virkeligheden når pensionsalderen

to tusind og elleve lavede en efterlønsreform

som er nedslidte men som ikke kan komme på pension er det også et område der

om at alle dem der nu bliver bedt om at arbejde længere kan kan honorere det

i de forskellige jobfunktioner og der er en gruppe

vi skal passe bedre på ja det ville være en hovedprioritet for en socialdemokratisk

yderkantsområderne ude i provinsen eller hvad for nogle ord vi nu skal bruge

spørgsmål at rejse en af de ting som regeringen har gjort

mulighed for hvis den lokale folkeskole bliver centraliseret og lagt

ambition om at færre skal gå i frie skoler og at flere skal

i den offentlige folkeskole det lyder som et tiltag som trækker i modsat retning af netop det som

foregå er det for eksempel ved at øge brugerbetalingen så vi kommer tilbage i den retning som det måske var før hvor det kun var de rige og de ressourcestærke

der kunne vælge at placere deres børn i

man kunne jo også gøre det modsatte

for at bruge de ressourcer på at sikre at der er en bedre folkeskole

jo en økonomisk og en politisk prioritering og jeg er helt med på at når man har rigtig travlt med at give skattelettelser

kan det være svært også at prioritere folkeskolen

holdning er selvfølgelig fuldstændig klar vi har frit skolevalg i danmark det er på mange måder godt men vi har ikke behov for en regering der favoriserer

et kommunalt anliggende om man centraliserer skoler det er ikke

vi beslutter herinde i folketinget men en konsekvens af at man gør det kan gøre det sværere

et rigtig godt tiltag at give den her mulighed for at man ikke skal have så høj en brugerbetaling som man skulle tidligere i

den private frie skole jeg hører at

bliver lukket skoler så hænger det jo sammen med at den lokale økonomi ikke er god nok til at løfte det velfærdsniveau som vi ønsker os det er jo konsekvensen af den førte politik

høje tilskud som den her regering vælger at give privatskolerne

sig senere at indeholde beskæringer blandt andet på ydelserne til dem der i forvejen har mindst i det danske samfund

bare ikke være lindholm det der er uklart er så hvad med børnene på sjælsmark

vi sad i regering sammen sidst sagde vi at børn ikke skulle bo i et udrejsecenter før udrejsen var nært forestående

faktisk forlader danmark som de skal og at der så er en gruppe der ikke gør det

særlige privilegier det går da ikke det skal da være sådan at når du kommer som flygtning til danmark og søger asyl og myndighederne

at du ikke er flygtning så skal du forlade vores land igen ellers falder hele

jo fra hinanden de flygtninge der skal være i danmark er dem der har behov for vores beskyttelse så er der nogle børn der kommer i klemme på grund af deres forældres beslutning og dem skal vi selvfølgelig

og som ikke kan udsendes det havde vi også da vi sad i regering sidst og vi var enige om at man ikke skulle sætte børnefamilier ind på et udrejsecenter før deres udrejse var under planlægning

og nært forestående det spørgsmål der udestår

hvad er det man vil gøre hvordan vil man imødekomme den socialdemokratiske formand for børneudvalget i hørsholm kommune

procent af indberetningerne om mistrivsel blandt børn i hørsholm kommune

hvor længe skal børnene blive boende hvilke vilkårsforbedringer er det

hvordan vil det radikale venstre sikre at afviste asylansøgere forlader danmark for at påstå at den tidligere regering løste problemet er

ikke korrekt også dengang var der afviste asylansøgere og i øvrigt kriminelle asylansøgere der forbrød sig mod fællesskabets regler og ikke forlod danmark og jeg vil have lov til at have fokus på det der er det afgørende nemlig at de flygtninge der skal nyde beskyttelse i danmark

være flygtninge dem der ikke er

i hvert fald et ledende medlem af socialdemokratiet har foreslået

der er grundlag for det vi har i øvrigt den holdning i det hele taget

det danske samfund og udsatte børn

anbragt uden for hjemmet der ikke bliver det i dag men vi skal selvfølgelig ikke have en situation hvor det er det der bliver svaret

sjælsmarks udfordringer men alle også dem der ikke bakker op om sjælsmark har jo en forpligtelse til at bruge deres taletid på at fortælle danskerne hvordan vil i sikre at afviste asylansøgere forlader danmark derfor holder vi fast i sjælsmark men igen jeg vil gerne være med til at diskutere

ombudsmanden har kommenteret det og vurderet det og konkluderet

løsning på den fuldstændig ulykkelige situation

er en belastning det er den for forældrene

på en måde så vi skærmer børnene bedst muligt jeg har sagt at jeg gerne

der har ikke været nogen forhandlinger om det

folketinget ligegyldigt hvad vi måtte mene om sjælsmark

de børn der er der bliver skærmet bedst muligt det kan jo være se på

er gode nok om undervisningsfaciliteterne er gode nok

i at da fru mette frederiksen sidst var i i regering lagde mit

parti jo stemmer til ambitionen om at forvandle dong til en international førende grøn virksomhed det var derfor vi lukkede fremmed kapital ind

i forligskredsen jo har aftalt at dong nu ørsted skulle have mulighed for at frasælge ikkekerneforretning for at kunne fokusere på det ørsted skal nemlig at være en globalt førende grøn virksomhed der laver grøn energi der har været et meget langt

oplysninger og meget meget usædvanligt

sende et brev hvor man trækker tæppet væk under hele den proces som jo altså sætter vores fælles virksomhed i en ny situation

man havde udsigt til at få en kapitalindsprøjtning på et tocifret milliardbeløb til at fremme den her grønne omstilling og så står man nu med tabte værdier en kurs der er faldet

ørsted kan få de frie midler som der er brug for for at lave den her grønne omstilling som jeg går ud fra at vi

at sikre at det der er kritisk infrastruktur også forbliver kritisk infrastruktur på en sådan måde at der er demokratisk kontrol og indflydelse og at fællesskabet selvfølgelig har en afgørende stemme i det der er vitalt for os alle sammen derfor har det

omkring salget af radius at det endelige salg skulle tilbage i forligskredsen og når det hele tiden har været en kendt præmis er det selvfølgelig fordi både regeringen og vi har vidst at vi kunne komme i

fællesskabets interesser blandt andet ved at sikre

en køber ikke kunne videresælge til nogen vi ikke kunne drømme om at lukke

en klausul på det indtil vi er i gang med hvad jeg går ud fra vi også er enige om at lave en dansk lovgivning der screener for udenlandske investeringer men det var egentlig ikke så meget det jeg spurgte til jeg spurgte mere til hvad tanker man har gjort sig om at sikre at ørsted kan fortsætte den her grønne forvandling når nu et kapitalindskud på måske 20 milliard kr

lå i det her ikke er der

vi været i en anden situation vi reagerer jo

vi når der er tale om kritisk infrastruktur er af den meget meget klare opfattelse at der er en af to ting der skal være opfyldt enten skal det være forbrugerdrevet og baseret eller også skal det være i en konstruktion hvor det offentlige altid har den afgørende stemme i øvrigt ligesom det oprindelig gjorde sig gældende da man solgte dong det

varetages godt nok og det er derfor jeg reagerer

hinanden og ikke som det plejer at være en opposition

en regering det kræver lidt tilvænning for os alle sammen og ikke mindst for de ministre der deltager i

vi jo er meget glade for at vi fik landet en finanslovsaftale i slutningen af sidste år

og specielt to områder vil jeg lige trække frem vi har fået lavet en række justeringer af udlændingepolitikken der har til formål at sikre det paradigmeskifte som vi har talt om hvor langt flere vender hjem i stedet for at blive hængende her i danmark end vi har set

det skal lovgivningsmæssigt indføres nu så vi sikrer at det bliver til noget og

vi satser på at få lovgivningen på plads inden statsministeren trykker på knappen og udskriver folketingsvalg det er i hvert fald vigtigt for os at vi får det på plads den anden ting jeg vil nævne omkring finanslovsaftalen er pensionisternes vilkår det var vigtigt for os i forhandlingerne tilbage i efteråret at vi fik sat flere penge af til vores pensionister så de også kan mærke at det økonomisk går bedre i

afsat en milliard kroner netto ekstra til pensionisterne i de kommende måneder

kommer ud til netop pensionisterne så de kan se at det faktisk også bliver til noget det skal vi også nå inden statsministeren trykker på knappen og udskriver folketingsvalg og så skal vi forhåbentlig også nå at finde en forståelse her i folketingssalen omkring sundhedsområdet vi ser meget frem til at regeringen lægger et forslag til en sundhedsreform frem

i de seneste uger været alt for meget fokus på systemdanmark

hvordan systemet skal indrettes skal regionerne være der eller skal regionerne ikke være der jeg tror mange danskere har tænkt hvor blev patienterne af i hele den diskussion for os handler det om patienterne det handler om at når vi har den nye virkelighed i vores sundhedsvæsen at hvis man skal opereres have en behandling på et sygehus så skal man finde sig i at tage længere væk fra sit hjem

rimelig tilfreds med hvis man så får en bedre behandling på det sygehus man kommer frem til men alt hvad der kan klares som ikke kræver specialiseret hospitalsbehandling skal klares

bor alt det der ligger før og efter hospitalsindlæggelsen skal man jo også kunne klare lokalt

bygget op det kræver et langt stærkere fokus det kræver en ny strategi for vores sundhedsvæsen og når vi taler sundhedsreform taler vi i virkeligheden om

sikre netop det så er det bare for os en logisk konsekvens at regionerne ikke længere har den rolle de har i dag så kan vi godt klare os uden regionerne

og derefter indretter vi systemet ikke den anden vej rundt

sender lykønskninger når det går godt ved et valg og

noget jeg så at dansk folkeparti sendte

vi sender lykønskninger til et søsterparti det fordi vi deler et værdifællesskab

er det for et værdifællesskab der er mellem dansk folkeparti og

lykønsker et søsterparti vi kan vi kan lykønske i den forstand at der er nogle politiske strømninger som vi synes er rigtige og det er klart at i forhold til til eu i forhold til balancen mellem hvad nationalstater i eu skal tage sig af og hvad eu skal tage sig af så er det ret velkendt at dansk

altså mere fædrelandenes europa end

at de partier og de strømninger der rundt i medlemslandene kan være med til

den retning synes vi i udgangspunktet er godt får noget

et hvilket som helst valg ude i europa som er udtryk for en

ja

der er et dansk parti som ligefrem sender lykønskninger

det der sker i ungarn er det sådan

om man i virkeligheden i det europæiske fællesskab der er skal have en større tyngde af repræsentation af folk der synes at

landene selv altså nationalstaterne fædrelandene skal have lov til at bestemme noget mere

den balance skal justeres og der synes jeg at et parti som

orbáns i ungarn forfægter den linje men de har så også andre ting som jeg

i de europæiske lande som faktisk trækker i den retning

der skal levere de afgørende stemmer til en finanslovsaftale man har taget sig ekstremt dyrt betalt for jeg tror apropos bekymring hos borgerne at der er mange der synes det

udspringer af en ny problemstilling folk på tålt ophold og den slags har man

men af at herre kristian thulesen dahl og integrationsministeren var enige om først at samle problemet i bording ved ikast hvor det har skabt utryghed

hvor det skaber utryghed mit spørgsmål er er det ikke lidt voldsomt at bruge syv hundrede og ni og halvtreds million kroner på at skabe utryghed ét sted i danmark

vi ønsker at løse problemerne og sørge for at der kommer

finder det jo sted ved at de her mennesker

gøre her de er udvist af danmark

de har fået en dom hvor de blandt andet har fået at vide at de ikke skal være i danmark det ville da være fantastisk hvis det radikale venstre kunne tilslutte sig at det var

kristian thulesen dahls bud på hvad der giver tryghed når man lever et sted hvor man før

der var behov for at låse døren og nu gør det jeg tror at man nede i kalvehave synes man har fået nok

thulesen dahls udlændingepolitik som under en

hvis nu politimyndighederne i danmark sagde at det der

sikkerhedsrisikoen omkring de pågældende kunne det så ændre det kunne vi så bruge de penge

og reducerede sikkerhedsrisikoen ved dem

vi belæg for at sige når radikale venstre har indflydelse kommer der flere til danmark også dem der ikke skal være her men skal ud igen det er sværere når først de er kommet hertil at få dem ud igen og derfor er det også en løsning

der det her med den her ø er der større sandsynlighed for at de her mennesker synes det er træls at være i danmark

fordi de altså er i et område i en geografi hvor man umiddelbart bare kan gå

her er der trods alt en diskussion om færgeafgange og lignende der gør det svært for de her mennesker

var det så ikke nogle andre herre kristian

dahl skulle lave sundhedspolitik med jeg tænker at

være en efterevaluering på kommunalreformen i to tusind og syv

dahl oplever det samme som jeg når man kommer lidt væk fra byerne er der mange steder en frustration over at afstandene er blevet for store så hvis man er optaget af nærhed skulle man så ikke overveje at lave sundhedspolitik med partier der er optaget af nærheden og

at det er fint at der er nogle behandlinger der finder sted på nogle specialiserede sygehuse

dybt

læger og andet sundhedspersonale

finder sted langt væk fra hvor vi bor det har folk ligesom accepteret til gengæld

skal vi nu lave en sundhedsreform hvor langt flere ting i fremtiden kan løses i ens nærområde det er vores udgangspunkt det er for os at se ikke en centralisering det er for os at se det modsatte det er en decentralisering så skal systemet selvfølgelig indrettes

mig bekræftet i at i den situation er det svært at se hvad regionerne egentlig skal skal være der for

statsministeren når det handler om sundhedspolitik er overbetaling af privathospitalerne altså at man helt bevidst

valgte at føre penge direkte fra danske patienter ind på gangene på privathospitalerne den øvelse håber jeg

dahl vil dansk folkeparti være med til at sikre

herre lars løkke rasmussen igen ikke får lov til at overbetale privathospitalerne

her vores synspunkt er at den diskussion vi skal have her omkring

offentlige sundhedsvæsen på en måde så danskerne får den mest optimale sundhedsbehandling for os at se er der en masse ting som kan løses tættere på hvor folk bor så det bliver meget nemmere for danskerne i fremtiden altså når der bliver en mulighed for at den måske halve million ambulante behandlinger der i dag finder sted på sygehuset kan finde sted tættere på folks hjem

man oplever tingene i sit nærområde det er langt bedre end

patienterne være i fokus i hele den her diskussion mellem region og kommune og i virkeligheden den praktiserende læge

blive bedre er jo også en diskussion om de offentlige udgifter

udgifter mere

som regeringen har lagt op til så vi netop løser

sektor kan have en realvækst svarende til den demografiske udvikling

mener vi der skal til jeg ved godt at der er folk

at der skal endnu mere til for også at klare de forventninger folk har

i hvert fald skal til for at man kan man kan sikre at når der kommer flere ældre og flere sundhedsbehandlinger

sektor så vi sikrer at man man kan få et så godt tilbud i det offentlige at man i virkeligheden ikke har behov for at skulle løse tingene privat specielt når det handler om vores sundhedsvæsen

er det jo en af de ting der er allervigtigst i vores kernevelfærdstankegang

og tyve bliver den store udfordring fordi vi kommer til at mangle sygeplejersker og sosu assistenter i meget stor stil og her er det jo ikke

at tale om hvorvidt der er flere penge på sundhedsområdet men

er det her med at der løbes hurtigere og hurtigere og at der er færre og færre mennesker om flere og flere opgaver derfor er det ikke nok kun at tale om den demografiske udfordring

lidt op for posen det er jo ikke sammen med de borgerlige at det kan

i hvert fald klar til at samarbejde om det vil herre

det var jo en vigtig størrelse i forhold til at undgå det der med at man bare hele tiden skal løbe stærkere og stærkere fordi der er et stærkt hensyn her at tage til at arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene på et sygehus for vores dygtige sundhedspersonale er af en karakter så man faktisk orker at gå på arbejde og også blive ved med at gå på arbejde

en af vores udfordringer i sundhedsvæsenet er jo at de dygtige medarbejdere finder andre steder hen hvor der ikke er

hverdag som der er på mange hospitalsafdelinger

man har fået i finanslovsaftalen for folkepensionisterne

og tilbage i november tror jeg var der en finansordfører fra dansk folkeparti som sagde meget klart

stemme for en stigning i pensionsalderen

lang tid på arbejdsmarkedet som blev rigtig glade for at høre

kristian thulesen dahl dog og satte ordføreren på plads og sagde at man

tænkt sig at stå ved aftalen og dermed også stemme for en stigning i pensionsalderen allerede næste år når der skal stemmes om det igen

næste år når der skal stemmes om det vil trykke grønt

en diskussion om og som er en dybt relevant diskussion er hvordan man så sikrer de mennesker som jo kommer til

som er nedslidte og ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet indtil den pensionsalder hvad gør vi så

en diskussion om at der er brug for nogle nye redskaber at der er brug for nogle nye tiltag i forhold til at sikre at de mennesker

gå i haven

jeg

har tænkt sig at stemme for en stigning i pensionsalderen

det betyder når herre kristian thulesen dahl siger

fru pernille skipper selvfølgelig vil erindre om at man skulle sætte pensionsalderen yderligere op ud over det der

og det sagde vi nej til det synes vi ikke skulle blandt andet også fordi vi syntes at det nu handler om at få fuldt fokus på de mennesker som bliver nedslidt og ikke kan holde til den pensionsalder

de skal hjælpes velfærdssamfundet er også at hjælpe de mennesker væk fra arbejdsmarkedet tidligere så de får en værdig afgang til alderdommen blandt andet for at sikre det

som fru pernille skipper jo her

er det allerbedste hvis man også får nogle gode år i sin alderdom hvor man kan bære rundt på børnebørnene måske endda oldebørnene og lignende og det er der jo gudskelov mange der kan men der er nogle der har nogle så nedslidende jobs at det kræver en særlig opmærksomhed

kalder på nye løsninger

selv blev sundhedsminister tilbage i to tusind

og et og jeg kan forstå på fru mette frederiksen at

var det under halvdelen af alle kræftpatienter som overlevede den sygdom i dag er det

tæt på at være to ud af tre det er godt

kommer af visioner og mod til at tage livtag med med udfordringerne inden de vokser sig for store og det var det der skete op igennem nullerne en massiv tilførsel af ressourcer til sundhedsvæsenet pengene følger patienten second opinion panel

tog ansvaret for en specialeplanlægning hvor vi samlede behandlingen af de livsvigtige sygdomme på færre adresser mere kompetent nedlæggelse af amterne supersygehuse

det der har trukket det sådan er det også i dag

forandringer kan være nødvendige for at drive tingene fremad tingene kommer ikke af sig selv

på en måde hvor man skal være stærk for at være syg hvor den ene hånd ikke altid ved hvad den anden gør for mange skal rejse for langt for

ukompliceret behandling eller kontrol for eksempel patienter med lungesygdommen

diabetes to og mange flere kommer til op imod

årige bare over de næste ti år næsten dobbelt så mange diabetikere tredive

på behandlingen alt afhængigt af hvor man bor blandt andet i opsporing udredning og behandling af kræftpatienter

helt stilfærdigt sige at patienternes rettigheder ikke bliver overholdt lige godt alle steder

set det vi skal gøre noget ved for behandling må ikke afhænge af

postnummer derfor deler jeg fuldt ud det synspunkt som

kristian thulesen dahl gjorde gældende her at vi skal sætte patienten først

først og rykke behandlingen tættere på og hvis der afledt af det er brug for at justere i gammelkendte strukturer

skal vi selvfølgelig være parat til at gøre det og det er mit parti og det er regeringen og vi glæder

set til meget snart at præsentere et sammenhængende bud på

nødvendige forandringer der kan gøre et godt dansk sundhedsvæsen

og jeg vil meget beklage hvis nogen allerede har draget konklusionerne på forhånd om hvorvidt man ønsker

deltage offensivt og konstruktivt i en diskussion om hvad vi kan gøre for yderligere at fremme danske patienters

slog statsministeren også et slag for klimaet

at talen var rigtig rigtig god men hvad med handling

vi får fra den ene ekspert efter den anden at vide at

jo også udtryk for handling at skabe mulighed for at en stor global ledende dansk virksomhed

har vi jo udlagt betydelig meget mere urørt skov end det regeringen før os gjorde og når der nu bliver spurgt ind til venstre

glad for de ambitionsmål som regeringen har sat

er udtryk for det rigtige ambitionsniveau

langsigtede strukturudfordringer i i dansk landbrug vi skal så gøre det

men alt det der ligger i at målrette regulering at få udtaget nogle landbrugsjorde

har stor bonitet over tid og forvandle dem til natur

som jeg går ind for så vil det sikkert være sådan at der vil være et forskelligt temperament hos alternativet og i mit parti venstre om de metoder man tager i brug for

sig uanset om det var sygeplejersker læger portører

det de havde enormt travlt med var at få plads til de her medicinske patienter som det drejede sig om og det der ligesom var mit indtryk efter at have talt med dem og patienter og pårørende var at det jo i høj grad er et resultat af den prioritering der har været ikke mindst venstres sundhedspolitik hvor man har fokuseret på andre ting altså det at de ambulante behandlinger skulle foregå meget hurtigt har gjort at de komplicerede forløb er blevet tabt derfor er spørgsmålet

ikke retter bager for smed når man nu sætter fokus på regionerne i stedet for at tage ansvaret selv og sige at den manglende kapacitet der er faktisk er et resultat af venstres sundhedspolitik

i stedet for at starte en kæmpe diskussion om regionernes overlevelse nu fokuserer på det vi faktisk er enige om

stor respekt for at man har besøgt et sygehus i juleferien og med det som erfaringsbase giver mig den her advarsel jeg har selv interesseret mig for det her igennem lidt længere tid

set den analyse at der skal ske noget mere for de medicinske patienter og de ældre patienter

hvor det der drev de sidste forandringer handlede om at samle den højt specialiserede behandling for at imødekomme et efterslæb der var på at danskere simpelt hen overlevede livstruende sygdomme langt dårligere end i sammenlignelige lande

sammenhængen det er brobygning det er patienten først det er at undgå unødige genindlæggelser det er at sikre at kronikere kan gå til kontrol og efterbehandling tæt på hvor de bor

på de sygehuse som jeg medgiver allerede i dag

er enige om at det er der udfordringen ligger og man ude omkring hvad enten det er patienter pårørende

repræsentanter for personalegrupperne siger

administrations og strukturreform

så ikke blive enige om i dag det tror jeg ville give en lettelse at sige at

om en administrationsreform hvor vi ændrer på de her strukturer

om der er folkevalgte regioner eller ej den diskussion gemmer vi til efter et valg

kan gøre her og nu for at øge kapaciteten så vi tager os bedre af de medicinske patienter eller har venstres formand lavet en aftale med herre kristian thulesen dahl om at regionerne skal nedlægges og

en ambition alle går ind for jeg tror at vores dygtige personale og der er

mig jo i disse dage over at de forandringer vi lavede historisk

nu åbenbart står så stærkt at det er svaret på altings løsning og at det må der ikke pilles ved og jeg skal jo ikke

vi havde ret én gang og gjorde noget som det radikale venstre og socialdemokratiet ikke kunne lide og som man nu anpriser som løsningen på alting så har vi også ret når vi foreslår det forandret

vi tager risikoen og vi vil foreslå nogle ændringer af den måde vi

fra venstres side og så ender diskussionen alligevel

mellem statsministeren og herre morten østergaard med at blive en strukturdiskussion

godt tænke mig at vi lige gik skridtet videre og snakkede om de udfordringer vi faktisk har i sundhedsvæsenet

ja men du har gjort det og du gjorde det og du gjorde ikke det for ti år siden

stadig har folk i vores sundhedssystem der ikke får den rigtige behandling

kommer det til at handle om mere end strukturer

vi kommer snart med et udspil altså jeg kan ikke rimeligt svare på det her inden

først når mennesker får aflyst en operation på skejby sygehus og så

operative indgreb vi skal lave som konklusion på din kræftbehandling

vi ses det er ikke at sætte patienterne først

vores sygehuse er rigtig gode til at diagnosticere man sender ikke patienten rundt man sender lægerne rundt

udgangspunkt i patienten vi ved

i forhold til kommunen når folk bliver udskrevet blandt andet ældre medicinske patienter

vil man også have en fast person knyttet til patienten og det er noget af det vi bliver nødt til at diskutere

virkeligheden den nye store folkesygdom vi snakker om stress depression angst ja

er det også noget af det der kalder på et langt bedre samarbejde mellem det psykiatriske sundhedsvæsen og det der sker ude i kommunerne det der sker tæt på borgerne meget meget enig

set blev sagt også det omkring de gode eksempler

også sige at min

enorm omkalfatring af det

tage ned de fremskridt vi har lavet i de sidste ti år og reflektere over hvad der skal til i de næste ti år

kan man egentlig lade sig inspirere af noget der sker derude og kan man

fremme det så den her positive udvikling kommer til at gå hurtigere

frygten for en ny omgang centralisering også virkelig har været genstand for diskussion

rigtige venstre derfor kan

det er helt tilfældigt at det i høj grad er mange af de jyske repræsentanter for venstre der har reageret i den her diskussion

venstrenavne i sønderjylland og vestjylland og nordjylland mon ikke der er en sammenhæng med den virkelighed der opleves nemlig at danmark er blevet mere centraliseret

for stærkt et politisk fokus på at rykke vitale funktioner væk fra mange lokalsamfund så når også mange i venstres bagland reagerer

ønsker den centralisering men virkelig vil have et danmark hvor tingene hænger sammen og det er

er for en størrelse var det det rigtige

fru mette frederiksen var medlem af da hun som justitsminister nedlagde de sidste nærpolitistationer i nordjylland eller var det det forkerte socialdemokrati så det nu er det rigtige man har var det det rigtige eller forkerte

var formand for da socialdemokratiet stemte for hele landskabsreformen da vi lavede kommunalreformen

jeg så i dag fået hele æren for kommunalreformen og den tager jeg

set gerne men sandheden om den sag er jo at socialdemokratiet dengang et hundrede procent støttede at vi lavede otte og halvfems kommuner af den størrelse vi har i dag

synspunkt var at vi synes at større kommuner skulle løfte flere opgaver der skulle

større var det det forkerte

statsministeren der har ansvaret for kommunalreformen og som i øvrigt jo i al væsentlighed har ansvaret for sundhedspolitikken i danmark fordi man har haft ansvaret i fjorten år derfor er det relevante spørgsmål

som vi er vant til at se fra statsministeren side endnu en omgang centralisering og venter der nøjagtig som vi har set det før

til privathospitalerne så fokus ikke er på de patienter statsministeren ynder at tale om

herre bent hansen tidligere formand for danske regioner så jeg skal jo ikke stå og tage ansvaret selv men hvis man gerne

vi har et sundhedsvæsen med halverede ventetider med markant bedre kræftoverlevelse med markant

bedre overlevelse for hjertesygdomme med nogle helt unikke patientrettigheder også målt op i et internationalt landskab med massive investeringer i nye nye supersygehuse

aktuelt med et bevillingsniveau der er højere end det der havde været hvis fru mette frederiksens regering havde fortsat

gjorde da den blev valgt i to tusind og femten var at vi øgede budgetterne til sygehusene med en halv milliard mere end det som fru mette frederiksens regering havde lagt til grund så tak for at give mig det ansvar

på et lidt irriterende plan når vi hører statsministeren igen og igen

det går så godt ude på de danske sygehuse

jeg forstår rygterne om den kommende

holde møder om omstruktureringer og

skal beslutningerne om hvordan hjørring sygehus i øvrigt skal organiseres tages herinde

helt åbent at det er til at få øje på at der er ting der ikke går godt

det er for eksempel ikke godt nok når en kvindelig patient får aflyst en operation der skal afslutte et kræftbehandlingsforløb og får at vide at det er udsat til to tusind og en og tyve uden at der er nogen der holder hende i hånden og siger vi kan muligvis finde et andet dansk sygehus et andet sted i

hjemskrives fordi sygehuset tror at kommunen er klar og så er kommunen ikke klar og så går der to timer

at give et samlet gennemtænkt bud på hvor

at det er et spørgsmål om omstruktureringer igen jeg kan ikke gætte mig frem til hvad det er der kommer i den sundhedsreform jeg

gider heller ikke men det bliver jo omstruktureringer

ville være rigtig fint og så skulle de måske nok også klare det uden at vi kom og fortalte dem hvordan det hele skulle være struktureret så hvis nu herre lars løkke rasmussen ville starte med at stoppe nedskæringerne så kunne man stille og roligt tale om

vi overtog fra den tidligere regering

at skære fødselsafdelingen på rigshospitalet ned til et niveau som man har i dag er jo så også derfor at en del af vores gensvar i dag er at sige at vi nok

også fødende kvinder i den socialdemokratisk ledede hovedstadsregion får et ordentligt barselstilbud jeg

og så hvordan man jo der mellem sygehuspersonale og personale

her tilfælde slagelse og sorø kommuner mødes på en struktureret måde for at snakke om de patienter der ligger og kører mellem sygehus

er noget vi kan gøre bedre er det struktur at sige

gerne sætte mere i system fordi det får patienterne en bedre behandling

det synes jeg jo ikke det er det er jo ikke bureaukrati eller struktur

britiske premierminister og eu og alle forlydender siger jo at hun vil tabe afstemningen at det britiske underhus vil afvise den her

aftale og jeg synes egentlig

en lejlighed til at fortælle folketinget hvad den danske position så vil være derfra ud fra og det

eksporterhverv hvis ikke der bliver en aftale

bero på hvordan den britiske premierminister håndterer det nej

kan det forsvinde hvis man justerer nogle steder i den aftale vi har lavet altså initiativretten og initiativforpligtelsen er er hendes

kan sige helt overordnet og jeg har to sekunder tilbage er at vi jo vil forholde os

fleksible og imødekommende til de ønsker der måtte være oven på en sådan afstemning herunder også til spørgsmålet om hvis det giver mening at man eventuelt forlænger den her artikel halvtreds procedure så

ligesom beroende på at der kommer et britisk oplæg til at givet

indtil dette tidspunkt har været

og så har man forsøgt sig med de her kosmetiske ting omkring aftalen og forsøgt at betrygge

nødvendigvis kommer i anvendelse men det statsministeren siger

hvis briterne kommer og siger at der er brug for at man egentlig kigger på aftalen igen så bør man

være parat til at gøre det og det synes jeg jo også bør være den danske position det er ikke sikkert at sådan en genforhandling leder frem til en ny aftale det er ikke sikkert man kan blive enige men det der med

som eu har gjort indtil nu at afvise at man kan gå ind i forhandlingsrummet igen og kigge på det med henblik på at finde hinanden

eu syv og tyve repræsenteret ved vores forhandler over for og sammen med en britisk premierminister der alt andet lige tænkeligt repræsenterer storbritannien der er indgået en aftale som begge parter er enige om og som

premierminister står på mål for og havde en læsning af

få et nik til hvis hun ikke kan det

hendes pligt medmindre der sker noget helt andet at reflektere over det

er en del af problemstillingen jo den at man i britisk politik som

ikke har håndteret den her nationale udfordring i en

satte sig sammen og fik formuleret et nationalt kompromis gik til eu og sagde vi repræsenterer en bredde i det danske folketing og vi tror at hvis man kan justere danmarks tilhørsforhold på de

det er den form for tydelighed der har manglet

må man jo håbe at det kan afstedkomme at der kommer klarere

direktører holde sidste arbejdsdag hvis de kunne nøjes med en gennemsnitlig årsindkomst

der svarer til en gennemsnitlig lønmodtagerindkomst det er ret vildt og i løbet af

formentlig folk som er medlem af liberal alliance som var rasende over enhedslisten påpegede fordi det var udtryk for misundelse

være at der er en promille misundelse men

jo om at vi har et reelt problem med den stigende ulighed for de sidste årtier har tydeligt vist at det ikke drypper på degnen når det regner på præsten tværtimod

nærmest kun betydet en større koncentration af ressourcer på meget meget få hænder i vores samfund

dækker det jo ikke bare over at der er nogle der er blevet rigere så dækker det

også over at de fattige er blevet fattigere i danmark og at den lille

mens man i toppen af samfundet er blevet rigere er

utrygheden blevet større for helt almindelige danskere

vores pensionsalder der stiger ved nedskæringer på sygehusene og

at vide at hvis man bliver syg eller arbejdsløs har

med reformer betydet at det bliver rigtig rigtig

vi har behov for at sikre en grøn omstilling som kan få os i mål med vores internationale forpligtelser vi skal udvikle vores velfærd

nedskæringerne pensionsalderen skal ikke stige heller ikke det der allerede

hvis det står til os og så skal uligheden i vores samfund

samtidig med at vi hjælper mennesker på flugt og får en grøn omstilling og et ordentligt velfærdssamfund hvis vi er villige til

de sidste årtier betale deres del

af det finanssektor som vi alle sammen har talt så meget om her det seneste stykke tid

set også sendte verden ud i økonomisk krise for bare ti år siden har jo ikke forbedret sig

om at det er på tide at den politik der bliver ført på christiansborg kommer til at handle om alle de mennesker som

i skattely og som ikke har råd til dyre privathospitaler men som bare har brug for et trygt dansk

er dagen hvor det bliver afgjort i i det britiske parlament eller

fru pernille skippers opfattelse at

sådan en afstemning skulle vi også have i danmark

sådan en afstemning må vi have i danmark hurtigst muligt og det ligger endda nogle år tilbage

så set hvad det har udviklet sig til og mit spørgsmål er er det stadig

om et fortsat dansk medlemskab af eu det er jeg vil anbefale men jeg synes egentlig med alt det der er sket i mellemtiden at det ville være godt at få genopfrisket hvor

er i gang med og den aftale som briterne har indgået er ikke en aftale som jeg synes vi skal have i danmark

fordi den cementerer en højreorienteret liberalistisk økonomisk politik som

det som jeg tror vi har lært af brexit

så skal vi have en genforhandling først så man ved mere præcist hvad det er man stemmer om noget af det der er problemet i storbritannien

men så fortsatte svaret jo med med at vi

så lidt et andet sted hen kan man sige for det ender så med at det enhedslisten egentlig synes

at en dansk regering skulle indlede forhandlinger om på hvilke vilkår danmark kunne følge efter storbritannien ud af eu jeg vil ikke anbefale det jeg synes det skaber en enorm usikkerhed alle de problemstillinger fru pernille skipper ridsede op og som jeg er enig i langt hen ad vejen kan bekæmpes langt bedre i

ved at stå udenfor men jeg vil gerne høre om det virkelig er

opfattelse at en dansk regering burde indlede forhandlinger om danmarks

samarbejde der skulle løse de store internationale problemer vi har det er et problematisk

ikke udelukkende men det har ført til at uligheden er steget i europa der bliver gennemtvunget en en højreorienteret økonomisk politik som har betydet nedskæringer af velfærden

jo også med til at skabe en stor del af den utryghed

at vi skal erstatte det med et andet internationalt samarbejde skal man

hvem der har tjent en årsløn efter fem og tyve dage altså hvis man nu gør det op i en fodboldmetafor

det jo svært at forhindre folk i at give messi en rigtig rigtig

synes han er det værd fordi han er med til at bidrage til at

stige for hele holdet man får sponsorindtægter og opmærksomhed og og så videre sådan er det

det er svært for os i folketinget at forhindre folk i at give en erhvervsleder en en rigtig god løn hvis man mener

eller hende hvis man ikke synes det længere og så ligger der nogle kontraktlige forpligtelser skulle fokus ikke ligge et andet sted nemlig på den her regerings evne til at

at beskæftigelsen stiger og arbejdsløsheden falder det er jo med til at skabe flere muligheder for langt flere

jeg hopper ikke på den der fodboldmetafor også fordi det er med til at forfladige den diskussion som

ligesom er det grundlæggende nemlig uligheden i vores samfund der er stigende det er jo ikke kun fordi

direktørerne for de største virksomheder pludselig alle sammen er blevet til messier på en eller en måde det er også fordi der træffes nogle politiske beslutninger herinde som herre anders samuelsen

omfordeler fra bunden af samfundet til toppen af samfundet vi kunne godt lægge fokus et andet sted for min skyld kan vi også godt lægge fokus på de fireogtredstusind børn

giver flere mennesker i det her land en mulighed for at udleve deres drømme få et job hvor de gerne vil være i beskæftigelse komme ud af kontanthjælp at man får

forældre som faktisk har et arbejde i stedet for at

langt langt større og vigtigere diskussion hvis man så samtidig ved siden af det i det her land tiltrækker eller kan fastholde nogle virksomhedsledere som kan være med til at skabe de mange ekstra arbejdspladser i samarbejde

på arbejdspladsen er det så ikke en god ting hvorfor er det et problem for min nabo hjemme i horsens at han ikke bliver lige så meget rigere som direktøren hvis han bare bliver noget rigere for

seneste år som jo primært er kommet den del af samfundet til gavn er jo penge der mangler i vores velfærdssystem hos

anders samuelsens nabo i horsens det handler om hvordan vi fordeler ressourcerne i vores samfund helt grundlæggende

er det en som nu må se sin pensionsalder stige og som må opleve nedskæringer på sygehusene

ikke får den samme tryghed som man havde før i tiden

simpelt hen ikke et internationalt orienteret parti som enhedslisten

argumenterer for at vi sammen skal løse de store fælles udfordringer og problemer der går på tværs af grænser et af de

fora hvor vi rent faktisk kan gøre det i når det handler om klima når det handler om flygtninge er det europæiske fællesskab så

eu den europæiske union har et traktatgrundlag som betyder at vi i danmark ofte bliver forhindret i at gå foran når vi gerne vil beskytte

sikre ordentlige forhold på danske arbejdspladser samtidig med at traktatgrundlaget også betyder at hensynet til større virksomheders profit bliver sat over hensynet til den grønne omstilling til ordentlige lønmodtagerrettigheder det er det der er problemet ikke at

det er et ikke godt nok internationalt samarbejde og

ofte kommer til at fremme de forkerte interesser så derfor skal vi bruge det så længe vi har

det gode vi nu engang kan men vi skal også forsøge at opbygge noget der er langt bedre og som tjener de fælles mål som

nationalisme vi ser rulle ud over europa

vi ser polen og ungarn der forsøger at

hvor man trækker sig tilbage til nationalstaten bekymrer det ikke enhedslisten

så mange mennesker vender sig

den stigende utryghed der er for helt almindelige lønmodtagere i europa det er jo bla fordi eu har gennemtrumfet en nedskæringspolitik en højreorienteret liberalistisk økonomisk politik som har ført til nedskæringer

og som jo også er årsagen til at rigtig mange gør oprør så er der desværre alt for mange som

i armene på nogle som bilder dem ind at det er

flygtningene eller indvandrernes skyld forhåbentlig

der flere som også vil gå til dem som vil

var det jo en stor jammerdal hele vores samfund er stort set ved at falde sammen alt er skidt og der mangler det ene og det andet og det tredje mener fru pernille skipper virkelig at danmark er så dårligt et samfund har vi det virkelig så skidt og hvad er fattigdom i fru pernille skippers øjne hvis vi alle sammen

jeg synes at den danske velfærdsmodel det koncept den samfundsmodel med at vi alle sammen knokler alt

mildest talt er genial noget af det der er problemet er jo at det

desværre er personer som herre søren

som har siddet alt for længe på magten og som har skruet ned for den tryghed og som har givet skattelettelser i toppen og det betyder jo også at der er rigtig mange som

går det galt hvad det så er for en tilstand vi kan kigge ind i hvis enhedslisten bestemte er jeg lidt mere uklar over for fordi hvad er det for et samfund vi egentlig skal have hvor skal de penge komme fra er der en grænse for skatteprocenten jeg går ud fra at det er under hundrede trods alt men er der

taler vores offentlige sektor ned fordi det er

gør når alting altid er beskrevet som den rene jammerdal

lod være med at tale det danske samfund ned

talte det op så blev det nok bedre

direkte fra fødegangen og ud på gaden med deres lille nyfødte barn

indse at

kan vi få et andet flertal heldigvis kan vi træffe nogle andre politiske beslutninger for det kommer ikke fra oven det kommer herinde fra christiansborg

forstod jeg på folketingets formand at debatten i dag også er

og noget af det der jo var fuldstændig fraværende i den var den nødvendige og relevante kritik af en finansiel sektor som

vist os at samfundskontrakten for nogles vedkommende er opsagt hvidvaskskandaler og udbytteskatskandaler jeg tør godt sige er en grådighed som vi ikke har kendt til tidligere og

at det i den finansielle sektor overhovedet ikke var nævnt i statsministerens nytårstale

hvor voldsomme og samfundsundergravende

jeg er egentlig også glad for at socialdemokraterne igen taler om ulighed sammen med enhedslisten

vi har også nogle nogle forslag til hvordan vi kan gøre socialdemokraternes ulighedsudspil endnu bedre

pernille skipper til at fortælle folketinget om hun stadig har det samme synspunkt som er gjort gældende tidligere nemlig at det hvis det

sådan at et folketingsvalg ender med at enhedslisten de radikale og alternativet er større

et af de tre partier der skal besætte statsministerposten

der er jo blandt de tre partier to der har budt ind på posten nemlig fru pernille skipper selv og så herre uffe elbæk så står den melding der kom

alternativet og enhedslisten tilsammen er på størrelse med eller er større end socialdemokraterne så er det ikke en naturlov

statsministerposten skal tilfalde socialdemokratiet

sådan at det kun er to partier

så indsnævret til at blandt de tre partier

og forskellen er jo så også at herre uffe elbæk

statsminister så er fru pernille skipper

går det jo faktisk godt i danmark arbejdsløsheden falder

kontanthjælp bilerne bliver

i ældresektoren der er rigtig meget som går godt men det betyder

kan gå bedre og at vi ikke skal forberede os på

magt og indflydelse som kun er stigende og som vi

til femten år siden usa er på vej i en retning som vi ikke bryder os om herhjemme brexit ved vi ikke hvor lander vi lander vi har et rusland som er aggressivt i baghaven der er økonomier rundtom i verden som buldrer af sted men det gør den

det går godt det går fremad men den buldrer ikke af sted og det burde den gøre og det burde ikke være vanskeligt for os i danmark at lave de reformer der skal til

meget længere frem i bussen for at danmark faktisk kan fremstå som en ægte vindernation i en global verden når jeg rejser rundt i verden og prøver at forklare at jeg som leder af liberal alliance i det danske folketing betragtes som ultraliberalist fordi jeg ønsker at sænke skattetrykket fra omkring ni og fyrre procent og ned til tre og fyrre

jo socialist det er kun i danmark at man kan ende i en situation hvor en diskussion om at justere skattetrykket fra

taler om den absolutte fattiggård og nedlæggelsen af den offentlige sektor

jeg mener at vi i det her folketing bredt har samme ønsker nemlig at folk skal kunne få en god uddannelse at folk skal kunne få passet deres børn at de skal kunne komme på hospitalet og få den absolut bedste behandling

godt forslag til at komme endnu videre ad den vej og

vi har også lavet mange reformer i de senere år hvis man går femten år tilbage eller tyve år tilbage har vi jo faktisk sikret at arbejdsudbuddet generelt er steget

gået i stå på den dagsorden jeg ville så gerne

enige om at vi har de her fælles mål nemlig et godt uddannelsessystem sundhedssystem

måske breder sig af mange grunde og ikke nødvendigvis kun på grund af skattepolitikken

symbolsk er tydeligst markeret er jo med grænsekontrollen der er nu brugt to million timer på grænsekontrol ikke et skydevåben er konfiskeret ikke en flygtning er blevet stoppet derfor vil jeg bare spørge er det liberal alliances politik at forholdene på den dansk tyske grænse skal normaliseres så der igen ikke er grænsekontrol mellem danmark

emigrere at flygte ud af de

til bedre steder og hvis vi havde mere kontrol over den situation end vi har

op igennem europa som der gjorde tidligere vi har lavet aftaler med tyrkiet og så videre men det er ikke den situation vi er i i dag og derfor bliver vi nødt til blandt andet også at sende det signal som vi så har

en forebyggende indsats vi sender et signal om

timer der er lagt nul skydevåben nul flygtninge

går ind for den frie bevægelighed i den form vi kender den hvor vi

til at leve i en region præget af fredelig sameksistens hvor man kunne bevæge sig frit over vores grænser og der står

derfor spørger jeg bare lederen af liberal alliance her er det liberal alliances politik at vi skal ophøre med grænsekontrol på den dansk tyske grænse og normalisere forholdet til vores nærmeste nabo vores største samhandelspartner på det punkt er det liberal alliances politik det burde

og det betyder at jeg også har

verden er ikke det sted hvor vi bare kan sige at vi kan være ligeglade med alt og

bliver man jo en magnet for hele verden det er ikke den situation vi er i og derfor bliver vi nødt til også at

det er mere end et symbolsk signal jeg tror det med til at sende et signal som gør at folk tænker sig om yderligere også i forhold til de andre regler som vi har justeret på herhjemme

liberal alliance der har slået sig op på at man gerne vil bruge flere ressourcer på den offentlige sektor eller på sundhed

anders samuelsen hvor mange penge skal der bruges

frem til to tusind og fem og tyve

som kan sikre at enhver der går på arbejde ikke skal betale skat af de første syv tusind kr de tjener hver måned

i yderområderne det er ret væsentligt at man har adgang til et

transport ikke er og heller ikke kommer det tror

stille nogen i udsigt at vi kan få halveret selskabsskatten at vi kan få fjernet topskatten alle de ambitioner

det vil være med til at generere vækst skabe arbejdspladser

skabe skatteindtægter yderligere til det her land fordi der kommer

det her folketing er at vi taler som om der kun er én kage at fordele og at den har den størrelse som den har vores opgave er at få kagen til at vokse komme nogle ingredienser ned i der gør at der er mere at fordele af så kan andre partier slås om hvor i alverden de vil bruge pengene i

går i den ene og den anden retning det må herre anders samuelsen have fundet ud af

ændrede forhold i forhold til at gennemføre den plan så hvis herre

elementer i den offentlige sektor som skal skæres væk

så er herre

fem og tyve planen skal gennemføres alle skattelettelserne

lagde en rapport frem der viste at man godt kan effektivisere og gøre tingene smartere i

sektor for hvad der svarer til omkring ti procent det er ikke mine tal det er den tidligere regering

pia olsen dyhr var medlem af som lagde den rapport frem

det rigtige tempo det er jo ikke sådan at man nødvendigvis løber hurtigere når man skal lave hofteoperationer end man gjorde tidligere selv om det går meget stærkere i dag det er fordi man

ny teknologi bedre alle de der ting skal vi da bruge vi skal da ikke bare tænke at hvis der kommer én

også være fordi man organiserer sig smartere og der er blevet efterspørgsel

et af de eneste partier som jeg har været usikker på står op for at klimaforandringerne er menneskeskabte

det er selvfølgelig fordi der har været politikere fra liberal alliance som har sat spørgsmålstegn ved

den kendsgerning derfor er jeg

er det liberal alliances holdning at klimaforandringerne er

det er det er det interessante

spørgsmål om at man tager på en

for at sætte ekstra afgifter på flyrejser så de fattige ikke kan komme ud og flyve og så det kun er de velstående komme ud og flyve eller er det at vi blandt andet investerer som den her regering gør

komme frem til nye teknologier som kan lave de kraftspring frem som gør at vi kan redde klimaet

på den sidste del og vil bruge mere energi på det end på at diskutere om man skal gå fra at spise syv bøffer eller fem bøffer om ugen til

fire bøffer om ugen det kommer ikke til at redde det klima som

hurtigt bruge hele tiden på at diskutere hvad

udviklet grønne teknologier

jeg vil gerne starte med fuldstændig at sikre langt frem

gerne men spørgsmålet er især om de røde partier er villige til at betale prisen

vi tilbage ved fru pia olsen dyhrs diskussion om

er jo manglende skatteindtægter hvis alle kører rundt i en elbil

afgift man kan spørge i norge om ikke det koster det gør det

og finde de penge vi er klar på det vi har pengene spørgsmålet de røde partier har pengene

de ikke rigtig var klar over hvad folk egentlig får udbetalt hvad de egentlig har i rådighedsbeløb men det er ikke der mine ambitioner rækker hen

en bedre organisering af den offentlige sektor og bruge nogle nogle af de midler som man sparer der til at sørge for at vi får de strukturer

vores erhvervsliv der gør at det bliver langt mere attraktivt at skabe arbejdspladser i danmark og fastholde arbejdspladser

og ikke flytte dem ud af danmark og det nemmere for folk at tage et ikke så godt lønnet job ved at lette skatten markant i bunden så ingen skal

syv tusind kr de tjener det vil jeg

er med til i den her regering med den politik vi fører at der bliver skabt flere arbejdspladser i den private sektor og når de arbejdspladser er der

kommer i beskæftigelse når vi skaber de rigtige rammer men problemet er jo at der er nogle partier blandt andet fru mette frederiksens som arbejder imod det når vi gør det for eksempel ved at sænke registreringsafgiften som er med til at generere flere arbejdspladser så kalder man det en ferrarireform og når den så er vedtaget er

lidt sværere at høre om man går til valg på at hæve registreringsafgiften igen det kunne måske være rart at få belyst

og den chance vil jeg alligevel ikke lade gå fra mig

vore partier har jo fra tid til anden de sidste par år haft nogle udfordringer

jeg fuldstændig tilslutte mig men fik så så stillet sig

en realistisk liberal en realistisk liberal er en person der går ind for at der gerne må være grænsekontrol

er med stor glæde at jeg kan konstatere at det at det er udtryk for en realistisk tilgang til tingene det er jeg fuldstændig enig

jo normalsituationen det havde vi jo indtil var det to tusind og et hvor man fjernede grænsekontrollen som så var fjernet indtil her for

tre år siden hvor vi så fik genindført grænsekontrol de mennesker der står og bevogter vores grænse og tjekker folk der kommer ind

positiv indsats de skal nedgøres på den måde

sted her tidligere at de alene er et symbolpolitik de gør et godt stykke arbejde

væltende ind i danmark som vi så i to tusind og femten vi er nede på et historisk lavt antal og det skal vi da glæde os over sammen så

af elementerne der har den største effekt og det skal også kobles op på de internationale aftaler vi laver for eksempel med tyrkiet

at vi skal glæde os over blandt andet det her resultat og samtidig

regeringen og dansk folkeparti blandt andet lettet skatterne for

samuelsen både partileder for liberal

at det skal stå fuldstændig lysende klart for den danske befolkning at selvfølgelig fortsætter grænsekontrollen og at der ikke kan komme

fra bruxelles og sige til den danske befolkning at nu må vi ikke have grænsekontrol længere

og hvad er herre anders samuelsens synspunkter om det faktum at kommissionen jo altså med det nuværende regelsæt vel kan komme en dag og sige

realistisk liberal udenrigsminister men der er rigtig mange realistiske politikere i europa i det hele taget

situationen er generelt hvor langt vi er kommet i forhold til de udfordringer

vi skal glæde os over nemlig at flere og flere bliver løftet ud af den absolutte fattigdom i verden og på vej op igennem middelklassen

det første der sker i den bevægelse er at folk kan sætte sig i bevægelse og får en ambition om at komme et andet sted hen

vi blandt andet gennem en god udenrigspolitik internationalt engagement og så videre er med til at sikre at der er vækstmuligheder der hvor de kommer fra at der er et perspektiv så man har lyst til at blive i det land hvor man oprindelig kommer fra det er det der er

og når vi så kommer derhen så falder behovet måske også en dag for grænsekontrollen

alvor er begyndt at rykke ind i stuerne ind på arbejdspladserne og ud i byrådene hver dag tager borgere lokalpolitikere og virksomheder ansvar ikke bare med ord men med konkret grøn handling

til seriøs radikal klimahandling her hos os på christiansborg for på trods af videnskabens alarmerende reporter og på trods af befolkningens ønsker om langt større klimaambitioner har vi desværre set hvordan et bredt politisk flertal i denne regeringsperiode har vedtaget flere aftaler som direkte svækker den grønne omstilling tænk bare på skatterabatter til olieselskaberne afskaffelse af pso afgiften ny udbudsrunde i nordsøen og elbiler som pludselig skulle gøres dyrere

det mest absurde er at alle disse aftaler bliver indgået på et tidspunkt hvor behovet for ambitiøs klimahandling aldrig har været større så selv om jeg glæder mig over at flere også her i salen igen begynder at tale om at styrke den grønne omstilling

savner jeg stadig at der kommer handling bag de meget smukke formuleringer det er alternativets holdning men det er også

som på klimakonferencen i polen konkluderede at vi alle os skal femdoble ambitionerne hvis vi skal gøre os forhåbninger om at holde temperaturstigningerne under en

hvis vi skal det og det skal vi kommer vi ikke uden om et opgør med den måde vi forstår vækst på i dag

som presser både kloden og det enkelte menneske

arbejde for os og vi skal ikke arbejde for den

det ændrer ikke ved at det er en bunden opgave

rummer masser af muligheder for at skabe et endnu bedre og endnu mere interessant samfund den mulighed vil vi gerne gribe i alternativet i vores regeringsprogram har vi derfor givet vores bud på hvordan danmark kan blive et skelsættende grønt kreativt og humanistisk samfund blot nogle få eksempler

at oprette et nyt grønt superministerium der skal overtage finansministeriets rammesættende rolle omstilling af landbruget til hundrede procent økologisk landbrug den offentlige transport skal være grøn og tredive procent billigere for borgerne tredive timers arbejdsuge vi skal slippe den offentlige sektor løs og vi skal selvfølgelig bakke op om vores grønne iværksættere den grønne forskning og vores grønne erhvervsliv alt det og meget mere har vi med i vores regeringsprogram og det klare formål at sikre at vi overlader en sund planet til vores

børn og børnebørn og alle de liv dyr og planter som skal arve jorden efter os en levende rig mangfoldig planet beboet af mennesker der lever rige mangfoldige og meningsfulde liv

forskel på rød og blå blok

første gang herre uffe elbæk har sagt det men

hvis vi nu i rød

der selvfølgelig ville være forskel på om det var mette frederiksen der var statsminister eller det var lars løkke

være det men det er ikke vores

udgangspunkt vores udgangspunkt er at vi peger på os selv og det gør vi fordi

derudover synes vi at det er for demokratisk fattigt hvis der kun er to muligheder

til det konkrete spørgsmål der bliver stillet her

at jeg altid er klar på gode nye ambitiøse grønne

statsminister i danmark og der ser

to muligheder herre lars løkke rasmussen og fru mette frederiksen

er klima helt afgørende også i valget mellem herre

fru mette frederiksen derfor vil jeg spørge om herre uffe elbæk ikke kan se at der er forskel på den grønne politik der er mulig at føre i den ene side af salen og den grønne politik der er mulig

folketingsperiode alle gode forslag der puffer danmark i en

på første række sammen med to andre gode kollegaer

en ny regering at det kan der sagtens jeg kan se tre gode kollegaer som langt hen ad vejen mener det samme om nogle helt afgørende spørgsmål

ikke bekymret for om der kan blive dannet en regering efter et valg spørgsmålet er hvad det er for en regering og hvad det er for et danmark vi kommer til at

og vi har jo set hvad der sker med prioriteringer altså

herre uffe elbæk roste statsministerens nytårstale

og gjorde det også på dagen herunder noterede

at statsministeren sagde at den største udfordring overhovedet var klimaet og så kigger man på den finanslov der er lavet og så tænker

at de ikke fik snakket om det ved den lejlighed

måske fritaget elbiler for afgifter i stedet for det er jo den prioritering man får men når vi så roser

jeg bare spørge herre uffe elbæk kan man støtte en regering som er båret

og det gør vi da sandelig heller ikke hvis det er støttet af dansk folkeparti

har jo lavet vores politiske analyse af hvad der skal til for at bryde blokkene op i i danmark

vi ønsker en grøn blok og det er vores politiske projekt og det er det

en blok der ikke var til at komme udenom for ellers kan de andre jo føre den politik præcis

den måde deler vi jo analysen af at nogle af forskellene i hvert fald er udvisket og interessen samler sig om nogle andre ting og derfor er min appel jo bare at man ikke melder sine mandater ud men

også hvis man ikke kan få førsteønsket om

er som sagt at vi går efter statsministeriet med den pondus vi nu

præstere og hvis det ikke lykkes

vores mandater fri og så vil vi selvfølgelig have de diskussioner med dem som eventuelt skal danne regering og

at se på hvad der sker i sverige lige for øjeblikket og jeg tror at

vi kommer til at se en periode nu hvor hvor de normale politiske spilleregler kommer til at se anderledes ud det håber jeg da om det sker ved det her valg eller om det sker ved næste valg

alternativet stiller med statsministerkandidaten og hvis ikke man kan få opbakning til det

på fjerde måned forhandler et regeringssamarbejde tyskland kunne man også henvise til der tog det vel et halvt års tid inden man kunne få dannet en regering som nogle

gøre det på hvordan har herre uffe elbæk det så med at det ikke tages seriøst rundtomkring altså når man ser de der målinger der bliver lavet af hvem der bakker den ene op og den anden op og

jo bare talt med som en del af en såkaldt rød blok

ser at der alligevel er ved at komme en lille grøn stribe i visualiseringen det grafiske billede på tv og

jeg tror der har været en periode hvor både kollegaer men også journalister og kommentatorer

ligger der virkelig en en gennemtænkt strategisk overvejelse bag det ligger der et politisk projekt bag

gøre andet end at understrege det igen og igen

hvert fald den måde det blev læst på også at enhedslistens fru pernille skipper

at melde sit kandidatur til statsministerposten

avisen eller man kan komme i tv avisen om aftenen og vise at nu er man blevet statsministerkandidat og så bliver man nævnt rundtomkring altså kan det være sådan noget der gør at

til at tage skridtet han anbefalede også alle os andre at springe ud som statsministerkandidater kort tid efter

han selv havde gjort det så kan det jo godt få lidt karakter af at det egentlig bare er

han går efter at blive statsminister når man faktisk er

har sådan nogle overvejelser jeg tror at når dansk

har jeres strategi er det fordi det er velovervejet

at nå den position i har i dag det samme gør alternativet og jeg håber da også

fremlagt et regeringsgrundlag vi sagde hvordan vi ville regere landet hvordan vi ville bruge pengene hvordan vi ville prioritere firs milliard kroner til grøn omstilling

slotsholmen komme til at se ud hvis det var os der havde havde nøglen til statsministeriet jeg tror bare det her handler om tid ligesom det handlede om tid

dansk folkeparti nåede derhen hvor i er i dag og tillykke med det jeg kan være fuldstændig politisk uenig

af den opfattelse at regeringens planer på det her område var alt alt for uambitiøse tror herre uffe elbæk at et nyt politisk flertal

vores forslag til en selvstyrereform med meget mere tillid til de offentligt ansatte vil kunne skabe en

mere dynamisk offentlig sektor hvor det igen bliver sjovt og godt at være sygeplejerske tror herre uffe elbæk at det vil være godt at nedbringe uligheden i det her samfund for eksempel i forlængelse af det ulighedsudspil

vi ikke sælger radius som foreslået af

herre lars løkke rasmussen og tror herre uffe elbæk at det betyder noget om man har en regering i danmark der prioriterer velfærd

den neoliberale økonomi eller i hvert fald er interesseret i at finde ud af hvordan vi gør op med uligheden der kommer gode udmeldinger også i radiussagen som vi har set her hen over weekenden

taler om i i det her er alt det vi er uenige om

vi er dybt uenige om den flygtninge og integrationspolitik som

så jeg har respekt for at man løser et problem men hvor er det ærgerligt at man så

men nu gik mit spørgsmål på meget af det som jeg som socialdemokrat også synes er

der i mine øjne er den rigtige lige så vigtig er den grønne omstilling jo lige så vigtigt er det at vi har et velfærdssamfund hvor vi tager os ordentligt af hinanden lige så vigtigt er

lige så vigtigt er det at vi bekæmper den stigende ulighed lige så vigtigt er det at vi forholder os til hvad for et demokrati vi gerne vil være derfor tænker jeg jo med de mange jaer der faktisk blev sagt fra talerstolen at det der står tilbage er en uenighed på

og en socialdemokratisk statsminister

med alternativets øjne vil forbedringer for velfærden forbedringer for ligheden forbedringer for tilliden forbedringer for demokratiet og forbedringer for klima og miljø

har nogle borgere som er dybt marginaliseret i det her samfund og vi ved jo godt hvem der er allermest marginaliseret vi havde diskussionen om

vi vil gøre op med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet den første dag jeg er

alle gode ting hvor vi kan blive enige

ambitionsmæssigt ligger et forskelligt sted og hvor vi er politisk uenige

jeg må sige at min oplevelse er at det er sandet til i symbollovgivning

håndtryksloven og burkaforbuddet

trekvart milliard store projekt på øen lindholm

hvis de samme partier er i regering og under indtryk af dansk folkeparti hvad bliver så

det næste man finder på i perlerækken af symbolpolitiske ikkeløsninger

et valgår

hvad kan vi egentlig bedrive i to tusind og nitten hvis vi nu satte os for at finde rigtige løsninger på virkelige problemer i stedet for at christiansborg lader sig drive rundt i manegen

blive ved med at give flygtninge og indvandrere skylden for alle de problemer der er og så finde på alle de her symbolpolitiske løsninger

alderdom når vi bliver gamle

millioner på de her projekter som senest

skal vi investere mere

eller skal man blive ved med at skære på uddannelse og tage fra dem der har mindst i det danske samfund

flygtningestrømme store banker som svindler it giganter der ikke betaler deres skat

i europa eller skal vi fortsat lade grænsebommene dominere og vende ryggen til det fælles samarbejde dér hvor vi reelt har muligheder for

er allerstørst jeg vil insistere på at

hvad nu hvis vi satte os det for i stedet for det mere pessimistiske hvad bliver det næste

de gode tider til gavn for dem der har det sværere end os selv

være en arbejdsretning for det år vi er i gang

til det nære arbejde der kunne begrænse fødekæden til banderne

kunne gøre energisektorens grønne succes

er så mange ting vi kunne udrette fordi vi faktisk lever i gode tider

vil tage et opgør med at vi hele tiden trækkes ned til laveste fællesnævner og til symbolpolitik og jeg er ikke i tvivl om at det kan lade sig gøre det kræver nok et folketingsvalg og det kræver at vi får et

det altid beskyldt for at være symbolpolitik det er sjovt at alt hvad radikale er modstandere af er symbolpolitik men er det nu også det

hver gang det radikale venstre har haft afgørende indflydelse på dansk politik så er antallet af asylanter til danmark

søger asyl i danmark og folk der kommer her som familiesammenførte

har haft afgørende indflydelse i dansk politik

morten østergaard ikke bekræfte det er det helhedsbillede man får når man kigger på nitten halvfemserne på nullerne på to tusind og elleve til femten hvor radikale igen havde afgørende indflydelse og så nu igen

herre lars løkke rasmussen var gået til valg på at ville have et totalt asylstop så væltede det ind og man kan give radikale venstre ansvar for meget men jo ikke

statsministeren siger også glad og gerne at der ikke er kommet så få asylansøgere

af to tusind og syv fordi dengang åbenbart

er sket hundrede stramninger af udlændingepolitikken fejret med kage og hvad ved jeg

derfor er det jo noget vrøvl det det handler om er at når der er mange flygtninge i verden så kommer der flere til europa og hvis vi samarbejder om at mennesker ikke behøver at flygte for at leve så kommer der også færre flygtninge

vi rækker ud efter andre lande det løses ikke med en grænsebom der

antallet af asylansøgere og familiesammenførte til danmark i forhold til de perioder hvor det radikale venstre har afgørende indflydelse på dansk politik det er derfor jeg siger at vi kan være politisk uenige

stå for to vidt forskellige politiske retninger det radikale venstre

vi ønsker at stramme udlændingepolitikken det radikale venstre affinder sig med

politisk business at vi mener noget forskelligt og sætter det igennem så derfor er der jo en afgørende forskel på om det radikale venstre har afgørende indflydelse på et flertal herinde

og i stedet for at negligere det og gøre det til noget symbolpolitisk

det er ikke symbolpolitik det er noget der har en reel virkning

acceptere fra radikal side i stedet for at gøre de ting vi gør til

symbolpolitiske tiltag som jo i sagens

jeg har et ønske om at vi erstatter symbolpolitikken med nogle reelle løsninger både når det handler om integrationen i danmark som heldigvis på lange stræk

til noget som ikke virker men i stedet for melder os fuldgyldigt ind i det europæiske samarbejde om det jeg har et ønske om at vi engagerer os sammen med andre lande

bliver et ræs mod bunden i forhold til hvordan man behandler asylansøgere

vi faktisk får en reel løsning som eus aftale med tyrkiet som kræver en vis solidaritet en solidaritet som dansk

har med andre lande derfor er det jo reelt en uenighed

en prioriteringsmæssig uenighed

afsat seks hundrede og halvtreds million kroner til at forbedre vilkårene for ældre på den seneste finanslov

i kontrast til syv hundrede og ni og halvtreds

på lindholmprojektet mon ikke de ældre

er et område som bekymrer mig rigtig meget og som jeg tror rigtig mange danskere også er ret optaget af og hvor jeg egentlig gerne vil have at herre morten østergaard

der er nedslidte men ikke kan gå på pension de har ikke muligheden for at gå på efterløn fordi det radikale venstre sammen med den borgerlige blok

vores forslag er det som vi har ladet os inspirere af af fagbevægelsen nemlig

udvide adgangen til seniorførtidspension så man faktisk også tidligere end man i dag kan gå på efterløn kan træde ud af arbejdsmarkedet hvis man ikke er i stand til at varetage det arbejde man har haft så skal man uden yderligere arbejdsprøvning fem år før folkepensionsalderen kunne komme på seniorførtidspension og det er uanset

mulighed for at benytte sig af seniorførtidspensionen fordi den ender med at virke som en reel førtidspensionsordning så der er mange mennesker som oplever at grundlaget for deres trygge alderdom

det kunne vi sagtens det er ikke noget problem men der er stadig mennesker som ikke har mulighed for det

stiger i de her år mener det radikale venstre virkelig at en

det er derfor jeg siger at indtil fem år før folkepensionsalderen altså tidligere end man i dag kan gå på efterløn for dem der har bevaret retten til det skal man kunne træde ud af arbejdsmarkedet og gå på seniorførtidspension

i stand til at varetage det job man har uden yderligere arbejdsprøvning

komme med andre jeg siger bare for mig er det afgørende

det handler om hvorvidt man kan varetage et job og ikke om hvor længe man har haft et job man ikke

kan ordnes internationalt og det er set langt hen ad vejen enig i men når spørgsmålet falder på udlændingepolitik kan man godt mærke at hos at hos radikale

tilgang til det

vi ikke har stået det er lidt populistisk og det ene det andet og det tredje anerkender herre morten østergaard ikke at der dybt i den danske befolkning

tyve tredive år

vi derfor er nødt til at tage en række initiativer at vi er nødt til at tage et opgør med de ghettodannelser

for nogle vilkår deres børn får hvis ikke vi får bugt med banderne

vi får stoppet fødekæden jeg synes det er en skæv prioritering når man synes det er vigtigere

ti tusindvis af timer ved den dansk tyske grænse i stedet for at lave opsøgende og forebyggende arbejde så de unge mennesker ikke kommer galt af sted det er jo en prioritering

det næste er så at jeg ønsker reelle løsninger der kan give folk en reel tryghed men de løsninger der præsenteres skaber jo ikke tryghed når vi får flere fattige i danmark med integrationsydelse det skaber jo ikke mere tryghed i kalvehave at man nu flytter problemet fra et sted

at opføre sig ordentligt heller ikke bliver skåret over en kam

men når nu vi har udfordringer i for eksempel visse udsatte boligområder nytter det jo ikke noget at vi så også kommer med et bud på på

det er en for hård tilgang til det

tale os ud af de her problemer vi er også nødt til at handle

måske skulle regeringen lytte lidt til de folk der ved hvad de her med at gøre ingen af de institutioner

politiet anbefaler ikke grænsekontrol til at løse de grænseoverskridende kriminalitetsproblemer altså hvorfor kan vi ikke lytte lidt til fagfolkene for så er chancen jo for at finde reelle løsninger langt langt større det

set det jeg appellerer til det folk oplever er jo at herre søren pape poulsens værdi indrettes efter hvad dansk

kommer med fakta som kommer med

og så ser vi igen og igen politiske kollegaer

er for et skred der er sket i forhold til ikke at tage vores tage

dygtige folk vores fagfolk alvorligt om det

er sociologer det er er kriminologer eller

inden for de sidste tre fire fem år sket et skred hvor vi siger det kan godt være at de siger det men jeg mener noget andet

vil have nedlagt regionerne det har han i øvrigt ønsket sig i mange år og så bliver det pakket ind i mange fine ord men der er jo ingen af dem der beskæftiger sig

medicinske patienter der ryger ind og ud af hospitalerne eller de psykiatriske patienter med de mest komplicerede forhold

at noget af det vi trænger til et opgør med er den der idé om at de bedste løsninger kommer hvis man herindefra låser sig inde i et totalfredet rum ovre ved siden af finansministerens kontor struenseeværelset

i så en del af den røde blok og jeg hører igen og igen herre morten

en del af den røde blok jeg er en del af oppositionen så mit spørgsmål går egentlig i forlængelse af noget af det jeg selv sagde oppe

på talerstolen altså behovet for at bryde blokkene op og

ikke vil være med i blå blok og man ikke vil være med i

lidt en stråmand vi indimellem bliver mødt med altså at der skulle være et ønske om at der er nogle vi

vi vil gerne samarbejde med alle men vi har jo nogle politiske uenigheder og der tror jeg at herre uffe elbæk og jeg er enige om at den centrale skillelinje måske i virkeligheden

hvem der ender i i statsministeriet men

bringer den næste regering til magten og der har vi jo fået syn for sagen ved hvad der sker når det er dansk folkeparti så er det

vores fælles oplevelse at de store udfordringer står uløste hen mens pengene bliver brugt

jo det vi står for et opgør med og der vil vi møde fordomsfrit i håbet om at få et brud med den blokpolitik sådan at vi kan føre en politik der retter sig mod de virkelige problemer og

ældreområdet i de kommende år hvis tilbuddene til de syge og de ældre

vi skal sikre at vi får udviklet sundhedsvæsenet så det kan følge med

kæmper for at give patienterne den bedst mulige behandling og pleje men det afgørende for vores velfærdssamfund er jo at sygehusene og ældreplejen har medarbejdere

når regeringen ikke tilnærmelsesvis har en ambition om at sørge for at der er penge nok til at få nok ansatte i vores sundhedsvæsen regeringens mål er at det offentlige forbrug kun må stige med nul procent om året og det er slet ikke nok til at følge med det behov der er hvis flere skal

derfor at sikre titusind flere sundhedsansatte frem til to tusind og fem og tyve end det regeringens politik lægger op til

råderummet frem til to tusind og fem og tyve hvis man ikke klatter dem væk på skattelettelser og min prioritering er helt klar jeg vil hellere have flere sosuere og sygeplejersker end skattelettelser

langsomt for gratis tandpleje fra atten år op til fem og tyve år og udbrede ordningen med gratis psykologhjælp som sf heldigvis har fået igennem i mange kommuner

drømmen og fantasien og desværre også gennemførelsen af skattelettelser tiden er inde til at investere i hinanden i fællesskabet

op for den grønne dagsorden er

ændring i forhold til tyrafeltet

var om man skulle dumpe feltet eller om man skulle renovere feltet vi blev en del af aftalen om at sige at vi skal renovere det på en bæredygtig og klimamæssigt fornuftig måde samtidig skal vi sørge for at de penge der kommer ind i statskassen skal bruges på grønne investeringer

danmark ikke tager olie og gas op af undergrunden så vil vi skulle købe det i rusland eller andre steder

sidste sommer lavede en fælles udtalelse hvor vi sagde at det vi i hvert fald kunne blive enige om

var at vores klimapolitik skulle tage direkte afsæt

det blev vi enige om og det som

går med i et nordsøforlig hvor man hiver

har rigtig meget tilfælles og jeg ved hvilket arbejde der er lagt

side for at få det til at lykkes så jeg

det er socialdemokratiet radikale venstre og sf

at vi skal have en grøn omlægning og at vi skal have de her penge ind i statskassen det

vedvarende energityper samtidig er jeg jo godt klar over at vi

hvis man noterer sig det der står i parisaftalen snakker

det er tyrafeltet som man forlænger men jeg synes det er en

alternativet og enhedslisten er en del af energiaftalen hvor nordsøolieaftalen sådan set accepteres fordi den er gældende for

vi er meget stålsatte på at få bekæmpet fattigdom i danmark og vi har også i fællesskab

imod uddannelsesbesparelser alle de ting har jo det tilfælles at der har vi stået lidt i det modsatte ringhjørne af

indført alle de her fattigdomsydelser og lavet de finanslove der sparer på

eller indgå i en regering hvis parlamentariske grundlag er dansk folkeparti for

peger på herre lars løkke rasmussen

vanskeliggør det for jeg ser ikke lige for mig at sf peger på herre lars løkke rasmussen

nationalkonservativt parti sf er et socialistisk parti så det ser

meget mere optaget af politikken

nedslidte og deres muligheder for at komme på pension

har oplevet at være med det radikale venstre

man kan udgøre et parlamentarisk grundlag for en regering eller indgå i en regering der har dansk

altså vil man kunne danne en regering på baggrund af

alliance og de konservative der lavede reformen men det radikale venstre tilsluttede sig den og gjorde det umuligt at i vores regeringsperiode

synes jeg faktisk herre morten østergaard bør skamme sig for er der nogen grad har haft travlt med at

folk fattige i danmark så er det da det radikale venstre

sf peger tydeligt på fru mette frederiksen som statsminister efter valget det skal der nogen tvivl om

en forventning om at vi kan føre politik sammen med fru mette frederiksen

jeg gerne bekræfte at vi har et fælles udgangspunkt i forhold til at vi skal gøre det bedre som samfund for de mennesker der bliver nedslidte og måske ikke kan arbejde helt frem til til pensionsalderen uanset hvornår pensionsalderen er og som derfor

om man har gjort sig nogen større forestillinger om hvordan man

nye redskaber der er brug for for at sikre at

de sidste par dage hvor man taler om hvorvidt man i en vis årrække før man vil ramme den naturlige pensionsalder kan blive vurderet i

til pensionsalderen og hvis man ikke

ydelse pension eller et eller andet

har været rigtig mange år på vores arbejdsmarked der

arbejdstid her taler jeg også om hvad man

holde til på den lange bane og der må man bare sige at der er rigtig mange af foas medlemmer og rigtig mange af 3fs medlemmer som ikke kan holde til den pensionsalder

arbejdsmarkedet tidligere end andre der så må finde sig i

længere tid altså når de ser sig selv op imod den person der har studeret på universitetet og kommer ud på arbejdsmarkedet

eller eller tænker fru pia olsen dyhr mere inden for bestemte arbejdsområder

jeg har også noteret mig at enhedslisten er kommet med et forslag om at

så har man en rettighed og så kan man være sikker på hvornår man

eller nedslidte eller har alle mulige andre problemer

eller når vi snakker om 3fs medlemmer så

at kvinder går på barsel og derfor vil der gå endnu længere tid før

mange af dem der vælger at gå på deltid i stedet for fuldtid eller som er tvunget på deltid

at man også har krav på en værdig alderdom

fagbevægelsen og komme med nogle af de bud der skal til for at sikre en ordentlig alderdom

glædens dag vil jeg sige

set hver dag for sikke et land vi lever i sikke et samfund vi lever i jeg håber at vi alle sammen i det her rum og omkring i det danske land i bund og grund er dybt taknemmelige over at have fået den gave netop at bo og være født på denne plet det danske samfund jeg synes virkelig man skal mangle udsyn og mene at danmark er en lille ø i verden hvis man ikke kan se

rigtig godt i vores land

så lad glæden blive udgangspunkt for den her

diskussion det synes jeg vi mangler og det mangler vi

i en situation hvor det faktisk går rigtig godt vi i en situation hvor vi har lettet afgifterne for erhvervslivet det går godt derude flere er i arbejde

hver dag det er det de skal vænne sig til

så er vores tryghed jo vigtig når vi er trygge

kan vi det meste så kan vi alt og vi har et trygt samfund at leve i

jo godt at vi har et stærkt politi

og tyve og frem men med udgangen af og nitten

politibetjente end vi havde i to tusind og femten altså netto

jo ikke kommet af sig selv det er fordi vi har været en række partier der har taget det ansvar på os vi har sat ind over for banderne banderne der om nogen skabte utryghed i gaderne

sidder nu bag tremmer fire hundrede og fyrre bandemedlemmer sidder bag tremmer banderne går i opløsning og vi har forbudt loyal to familia vi har sat ind mod ungdomskriminaliteten for at sikre at der bliver mere forebyggelse fra de

og der er konsekvens også for de helt unge det skylder vi et samfund

og sætte ind fra de er helt små det kræver jo et folketing der er klar til at tage noget ansvar og føre en klar og konsekvent retspolitik og det er der heldigvis et stort flertal der vil herinde vi skal have den bedst mulige sundhedsbehandling for danskerne og derfor bliver det også godt snart at få åbnet den pakke op som

i hvert fald er meget glade for at være en en del af

vi har styrket vores forsvar det er vigtigt for danmark at være en aktiv del af nato så det er sådan set bare en rigtig glad konservativ partiformand der står her og bare kan sige dig elsker jeg

at slippe for at møde justitsministeren og

at kunne stille et spørgsmål direkte til den konservative leder og afæske

konservativt svar for da vi havde

skal vi lave den reelle lempelse at de regler

et stort mindretal fremlagde et vedtagelse om og som jeg tror passer meget

som herre søren pape poulsen ved tidligere lejligheder har sagt som konservativ leder er det stadig væk det konservative

politik og ville man som i dag når man står frit kunne tilslutte sig de forslag der

har været utrygge over den måde man

det er sådan at man indestår for at der ikke er en forøget sikkerhedsrisiko ved at vælge den her øløsning med de begrænsninger det giver i bevægelsesfriheden og

opsøge familie og så videre indestår man i dag for at der ikke er en øget sikkerhedsrisiko ved at vælge at placere dem på en ø fremfor

komme af med dem alle sammen men de har jo begået

kriminalitet og det er jo derfor at der bliver en god politidækning i de her områder jeg tror aldrig man har været så godt politidækket som man bliver lige præcis i kalvehave og omegn efter det her

sat betjente af til vi uddanner jo flere betjente for at kunne løse det her så det er godt for trygheden

lige have flyttet rundt på på nogle navne og nogle knapper

partilederne nu forlader den forreste række stole og finder

pladser så der går lige et par minutter

femtende januar to tusind og nitten jævnfør

også fra den femtende januar to tusind og nitten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c

gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

at første stedfortræder for socialdemokratiet i

storkreds malte larsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femtende

jeg har endvidere modtaget indstilling om at fjerde stedfortræder for javnaðarflokkurin

henrik old godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femtende januar to

i anledning af sjúrður skaales orlov det bemærkes

anden og tredje stedfortræder har meddelt at de ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og halvtreds af karina adsbøl jane heitmann may britt kattrup og erik lund og der kan

stemte

peder hvelplund lotte rod og kirsten normann andersen bortfaldet

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

at forslaget handler om lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

af elvarmeafgiften på sommerhuse med forbrug over fire tusind

en sænkelse af afgiften for forsikringen af lystfartøjer

til elvarmeafgiften på sommerhuse finder vi det fornuftigt at at den lempede elvarmeafgift i det hele taget nu også kommer til at gælde for

sommerhusene der er nogle positive effekter for miljø og klima i at få anvendt flere varmepumper i varmeforsyningen også i de områder der er uden for

sommerhuse ud over de helårshuse der allerede er

skabe det incitament men vi synes at

strikket sammen på en måde hvor man ikke får den fulde miljømæssige effekt af

helt store og mere luksusprægede som er dem der kommer op på det her relativt

forbrug man man burde lave en ordning der

gjorde at det var attraktivt for ejere af en mere almindelig størrelse sommerhus at at gå over til at have

en varmepumpe som varmeforsyning i deres sommerhuse det er også en af de ting som flere af høringssvarene peger på altså at man kunne have strikket det forslag bedre sammen selve det formål at få styrket turismen

det støtter vi altså også men man kunne også her måske få omfattet flere

en større effekt på både klima og turisme i forhold til afgiften på lystbådsforsikringer

en ret klækkelig sænkelse af skatten

også andre i regeringen meget gerne ville sætte topskatten

men det er selvfølgelig også sådan at der er

meget store både og dermed også meget store lettelser det

almindelige danskere der ejer både til ethundrede og

som har været rigtig trætte af den her afgift

anvendt en anden metode man kan forestille sig en differentiering så

er sådan at dem der har både til en relativt stor værdi

ejer de mindre både enten ville slippe

helt andre måder som

stødt på hos danske tursejlere der er gået i gang med

man kan gøre det her uden provenutab

sejladstegn hvor man efter objektive kriterier på bådens størrelse kunne have en

som sagt ønske os en større politisk kreativitet på bundlinjen

to forslag her det ene koster halvtreds million kroner i varig virkning og det andet cirka tyve million kroner i varig virkning og finansieringen findes

vi vil stemme for det her lovforslag

det der bliver foreslået her hvem ved om vi så kan komme endnu videre med

har nogle utilsigtede virkninger når man lægger den på kaskoforsikringen vælger helt at lade være med

forsikre deres både der er også

påpeget et tab af arbejdspladser i og med at en del vælger at lægge deres både i andre havne i andre lande

det kunne være gjort på smartere måder for at det stadig væk er en social retfærdig indkrævning af

gjort mere for klima og turisme med en

den men jeg synes bare at dem der sidder

en mærkelig kritik socialdemokratiet kommer med af reduktion af lystbådeafgiften for hvis det nu skulle være mere kreativt mere socialt retfærdigt

forhøjelse der blev lavet fra en til en

at nogle der havde mange penge skulle betale noget mere

afgiften tilbage til det den var for

har været sådan meget fair alle har bidraget men hvorfor er det så vi skal høre at der er en manglende kreativitet fortryder herre jesper petersen at socialdemokratiet

fire fem år siden og gjorde det på en ukreativ

vedstå eller indrømme at det ville jeg ønske at mit parti og andre der indgik den aftale

jeg tror til gengæld det er forkert når herre torsten schack pedersen siger at det egentlig var uproblematisk allerede da den var på en procent

ejere af lystbåde og egentlig også er blevet klogere på det her område

og jeg blev egentlig opmærksom på nogle af de problemer der er ved det så ja det vil jeg gerne vedstå

det synes jeg man burde have gjort tidligere også da afgiften var på en

så i fællesskab have gjort os den ulejlighed at gøre tidligere nu er chancen her

indlæg som et tilsagn om at man er interesseret så synes jeg

skubbede til tingene det er måske læren altså at man skal være meget meget varsom med at hæve skatter og afgifter

et punkt på listen over ting som socialdemokratiet gennemførte da de sad i regering som de nu fortryder den liste

hen over den politiske midte kunne finde en endnu bedre løsning end det regeringen lægger op til her den mulighed havde der også været hvis der havde været bredere forhandlinger om finansloven

været interesseret i nu står vi så hvor vi gør og så kunne vi måske have den

diskussion det der står tilbage her er jo at afgiften stadig væk vil være på en procent det finder herre torsten schack

afgiftslettelser hvoraf den ene er en sænkelse af

af afgiften på lystfartøjsforsikringer

det bliver de så fremover med det her lovforslag

bare at bruge elopvarmning som jo er langt bedre fordi

omfang er produceret via vindmøller

er at det gavner turismen

koldt langs kysterne vil man

sommerhus op og så leje det ud igennem længere tid af året og det

det jo ganske positivt noget som

det grænsen er for almindelige parcelhuse

mere almindelige sommerhuse der fik noget ud af den her

bruger rigtig meget strøm men jeg må også ærligt sige at da vi havde drøftelsen under

halvere grænsen eller

er noget man med rette kunne kigge på senere hen hvis man fik noget finansiering man kunne bruge på blandt andet turismeerhvervet eller andet

lystfartøjsforsikringer hvor satsen nedsættes fra en

så med de ord skal jeg sige at vi fra dansk

til at venstre ønsker at sænke elvarmeafgiften for sommerhuse det kan både øge incitamentet til at

mere grønne løsninger som en varmepumpe i et sommerhus

som den tidligere ordfører også gjorde opmærksom på øge brugen af sommerhuset og dermed kan vi måske endda få endnu mere brug ud af vores

turismeerhvervet og dermed skabe nogle arbejdspladser men også sikre et grønnere danmark lovforslaget udmønter som flere andre

er indgået mellem regeringen og dansk folkeparti

vi nedsætter afgiftssatsen på elektricitet i sommerhuse så det svarer til de satser der er for helårsboliger så det er jo også kan man sige en enkel måde at gøre det på at det er de samme regler der gælder jeg vil ikke gå

det synes jeg har været gennemgået op til flere gange så

vil jeg gå videre til det her med med afgiften på lystfartøjsforsikringer det er som som herre

afgiftsstigning der fører til at en masse danskere flytter deres både ud af danmark i vinterhalvåret hvor de bliver serviceret faktisk har dansk industri lavet en analyse sammen med skib båd og de vurderer at bådbranchen går glip af cirka en hundrede og

den her afgift blev sat op i to tusind og tolv under den socialdemokratisk ledede

afgiften så vi er nede på det samme niveau som

overstiger fire tusind

målrettet til at fremme grønne løsninger det kan være varmepumper i folks private hjem men

direkte til for eksempel at opstille varmepumper og ikke sådan med så at sige nutellametoden altså

en afgiftslettelse ud

vi må også her antage at det især er de mere luksuriøse sommerhuse med opvarmet pool sauna

som får fordelen af det her forslag og det mener vi sådan set ikke er den rigtige prioritering vi vil gerne øge andelen af grøn el men vi vil ikke gøre det ved på den her måde at give skattenedsættelser til luksussommerhuse dernæst er der lempelsen af afgiften på lystfartøjsforsikring og den skal så sættes ned fra en

sådan som man jo må læse forslaget i hvert fald sådan vi gør det så vil det jo betyde at

ud af det på tre tusind fire hundrede kroner årligt hvis man har kaskoforsikret et lystfartøj for en million kroner så det står klart at de store lækre lystfartøjer som samfundets rigeste hygger sig med skal have en skattenedsættelse samlet set betyder lovforslaget en mindreindtægt til fælleskassen på

det er jo penge som primært bliver brugt til at lempe afgifter folk med luksussommerhuse med pool og sauna

som har en stor båd som for eksempel kan ligge i vedbæk havn det er vel nærmest at betragte som overklassegaver fra regeringen som vi selvfølgelig fra enhedslisten siger nej til de her penge

været brugt på andre ting de kunne have været brugt på at styrke vores fælles velfærd de kunne brugt på flere pædagoger i børnehaverne flere sygeplejersker på hospitalerne flere lærere i folkeskolen det er så ikke det som regeringen og dansk folkeparti har valgt at bruge pengene på i det her lovforslag men det er så et

den del med sommerhusene som kan få elvarmeafgift

forbedring for klimaet man må gå ud fra at det fortrænger en del der i dag fyrer op med at de så måske får en varmepumpe eller på anden måde bruger el som jo typisk er produceret via vindmøller

er en forbedring at man nu

nogen har en brændeovn og de så vælger at bruge varmepumpen i

dennis flydtkjær og andre har været med til at gøre elafgiften lavere vil

set være en klimaeffekt ved det men vi mener ikke at modellen er den rigtige vi mener at når man skal give støtte

til at lave den grønne omstilling skal det gøres målrettet for at få

som for eksempel er produceret

svensk atomkraftværk eller som er produceret af et

kulkraftværk det det går jeg ud fra

af danmark og store dele af tiden er det jo via vindmøllestrøm i dag og

grønne og det er ganske positivt også får brugt dem til noget positivt i stedet for

det ud af landet stort set gratis fordi vi ikke selv kan bruge det

man så at sige bare gjorde det ved at sænke elafgiften generelt men i og med vi jo har at gøre med en blandet landhandel som som herre dennis flydtkjær jo også redegjorde for

er det her bare ikke den bedste måde at gøre det på og

nitten det handler om

af elvarmeafgift på sommerhuse således at de ligestilles med helårsboliger det er fornuftigt vi ruller også den tidligere regerings afgiftsstigning på forsikringer af lystbåde tilbage det synes vi også er et rigtig rigtig godt

initiativ jeg skal med det samme erkende over for socialdemokratiets ordfører herre jesper petersen at nej vi er bestemt ikke lige så kreative når det handler om at plukke borgerne i skat som

kan genkende den fremstilling der har været af det her forslag

anden form for gave til meget velhavende mennesker ejere af lystbåde i det her land

som de er flest helt almindelige mennesker som har prioriteret det at have en lystbåd og rejse rundt i det danske farvand og besøge danske øer over andet forbrug som for eksempel at rejse måder eller hvad det nu måtte

den tidligere regering mente og derfor ruller vi det nu tilbage det er vi rigtig rigtig glade for så vi støtter naturligvis det her forslag

ved at lægge afgifter på det der forurener og gør det mere interessant at vælge miljøvenlige løsninger som udgangspunkt er vi kun for målrettede elafgiftsnedsættelser der har til formål at omstille til grøn energi i dette tilfælde er der fokus på turismeerhvervet herunder at gøre det billigere at opvarme sommerhuse i især vinterhalvåret

skabe mulighed for flere meningsfyldte arbejdspladser men vi skal vi skal ikke forbruge mere

i sommerhuse har man allerede den mulighed at man kan installere en varmepumpe

en stor andel af elpaneler i sommerhuse vil

installere varmepumpe og spare på forbruget og man kan

afgiftsnedsættelse og et højere forbrug med de eksisterende elpaneler

vi umiddelbart kan se nogen fordel i samtidig ønsker

set godt kan støtte den første del af lovforslaget som handler om

den socialdemokratiske ordfører og venstres ordfører var inde på

jo noget der gavner klimaet vi har brug for at få flere varmepumper ind i sommerhusene men kunne måske godt designe det

eventuelt diskutere under udvalgsbehandlingen til gengæld har vi det anstrengt med den anden del af lovforslaget som vi egentlig

helst grund til andet end for at tækkes liberal alliances kernevælgere derfor vil vi gerne opfordre skatteministeren til at overveje om man kunne opdele lovforslaget

så vil vi rigtig gerne stemme for den første del og diskutere om vi kunne

er dem der enten er skattelettelser på arbejde

omstilling det er dér vi prioriterer

hvis der skal laves skattelettelser og da det med at gøre det billigere at købe store lystsejlbåde ikke falder inden for nogen af de to kategorier altså enten at gøre det

arbejde eller at gavne den grønne omstilling

skal have en afgift på en forsikring af en båd vi plejer

folk skal have mindre af altså for eksempel en afgift på noget som forurener eller en afgift på noget som er usundt men hvorfor i det hele taget have en afgift

en sænkelse af afgifter på det her område simpelt hen fordi der er andre områder hvor vi synes at det trænger sig meget mere på herunder blandt andet en sænkelse af

og elvarmeafgiften for at fremme den grønne omstilling

altså også meget gerne lave skattelettelser på arbejde

på en hel anden måde kunne opkræve de samme penge hvor det altså stadig væk var sådan at dem der ejer de helt store både

de mindre fartøjer som helt almindelige danskere

være lidt mere nå ja kreative og pragmatiske og få det samme ind

som finansordfører for mit parti er

er et område vi ser os bruge rigtig mange penge på jeg synes der er rigtig mange områder der trænger

er et lille hjørne af skattepolitikken jeg ikke selv var meget opmærksom på inden den her

jeg er blevet mere opmærksom på hvad afgiften

nogle helt almindelige mennesker

en udmærket måde men det kunne helt undgå

hen fandt en anden måde at få de samme penge

vil bare opfordre til at den sædvanlige pragmatisme vil indfinde sig hvis udvalgsarbejdet kan ledes derhen at der kan findes andre måder

til vores skatteordfører måtte det også ske på mange andre

for det er jo netop ikke kun herre martin lidegaard der har hævdet det her

her diskussion

er en afgift på dyre luksusyachter altså dyre

rent faktisk kan få dækket omkostningerne ved den skade man forvolder det er

komme ind i varmen fra første dag

alle og ikke bare de dyre både det kan hvert fald bekræfte ud fra

godt spørge sig selv hvorfor man så i tidernes morgen har besluttet sig for at gøre lige præcis det det svar kender jeg desværre ikke men det svar jeg kender

om det er der hvor vi har lyst til at

i lommerne for at finde penge sådan umiddelbart og det er det

vi er jo enormt kede af at den her regering har brugt så utrolig mange penge og der snakker vi milliarder og

på at lette registreringsafgifter og lette alle mulige afgifter penge der faktisk kunne være brugt til at lette skatten på arbejde hvad jeg egentlig tror at venstre er

også i bunden og også

vi ønsker at lave målrettede skattelettelser der faktisk virker til samfundets bedste og det er mere ud fra den principielle overvejelse

svare på hvorfor man har den beskatning

ligesom bliver tegnet et billede af det er faktisk en mindre båd

er fordi de større både i højere grad sejles til udlandet og bliver repareret og

og det har de små fartøjer ikke den samme mulighed for hvordan mener

ordføreren at det står rent miljømæssigt hvis man begynder at sejle sine både til tyskland og sverige for at opbevare dem der om vinteren og få udført alle reparationerne der i stedet for at fastholde dem i danske havne

skal det altså enten tilgodese mennesker gennem en skattelettelse eller miljøet

påvises en egentlig miljøeffekt i det her

syn på afgifter at

være være det skal være adfærdsregulerende på en eller anden

og lige præcis her

et andet syn på den del af lovforslaget end min kollega fra enhedslisten

man skal bruge penge og så vil vi jo gerne være med til det

men den anden del af det jo billigere el til sommerhusejere

må jeg sige at det undrer mig at man så ufokuseret har lavet

og ellers har det været fokuseret i forhold til de største sommerhuse

i forhold til hvad der står i bemærkningerne de cirka fem tusind kr som

beløber sig jo alligevel til ret mange penge og det synes vi er en ufokuseret måde

grøn omstilling hvis man virkelig gerne ville

de største sommerhuse mest til gavn og derfor kan vi

for to tusind og nitten som regeringen indgik

med dansk folkeparti en finanslov som vi er

dansk folkeparti og på dansk folkepartis ønske

man kan sænke elafgiften i forhold

gennemføres en række afgiftslempelser der gør det billigere at være dansker og gør det lettere at drive virksomhed i danmark vi udmønter lempelsen af elvarmeafgiften for sommerhuse og nedsættelsen af lystfartøjsforsikringsafgiften som

bidrage til at øge aktiviteten i sommerhusområderne

jeg er rigtig glad for at det er lykkedes at omfatte sommerhuse af den lavere elvarmeafgift det vil gøre det billigere at bruge sommerhuse særlig i vinterhalvåret hvor der kræves meget el til opvarmning så har flere ordførere

tror jeg det er klogt at målrette lempelsen mod de huse som så kan lejes ud i vinterhalvåret og det er jo huse hvor der er et elkrævende boblebad eller en stor pool som tiltrækker særlig tyske turister

måske er nogle der gerne vil komme herop i vinterhalvåret

vi har en høj elpris og vi har fortsat meget meget høje elafgifter selv med de sænkelser vi har lavet nu laver vi så en målrettet sænkelse

et stort elforbrug det vil typisk også være dem der er lejet ud

regeringens opfattelse den rigtige måde

vi at nedsætte afgiften på lystfartøjsforsikringer

være bådejer nedsættelsen kan endvidere reducere mængden af danske både der bliver sejlet til vinteropbevaring i udlandet for at undgå afgiften og dermed kan omsætningen inden for vedligeholdelse og klargøring af både i danmark potentielt

den her afgift som blev sat op som led i skattereformen i to tusind og tolv og nu foreslår vi så

det synes jeg er klogt og rigtigt

en afgift i procent af forsikringssummen

en lille båd får du en mindre lempelse men det er jo ikke uhørt at en afgift

og vores afgifter og

et begrænset provenu pludselig vælger at sige at det

at det er administrativt bøvlet og man ikke vil opnå det formål man ønsker sig

det er klogt at sænke afgiften

alle både og som fru louise schack elholm var inde på

kæmpestor lystyacht til mange millioner kroner de findes selvfølgelig

procent af forsikringssummen så er det omkring to tusind kroner i afgift

derudover kommer så det forsikringsselskabet skal have det kan

jeg vil skyde på som et slag på tasken at man skal betale et sted mellem to tusind og tre

rette sin vrede mod forsikringsselskabet men man skulle i lige så høj grad rette sin vrede mod os politikere der har vedtaget

nu virkelig er klog vi vil jo gerne have at folk forsikrer sig vi vil gerne have at de forsikrer deres bil vi vil også gerne have at de forsikrer deres deres båd

lemper vi så forsikringen

jeg tror det vil føre til at flere vælger

at sejle under dansk flag og betale den danske forsikring og dermed også den danske afgift

også kan trække noget reparationsarbejde

socialdemokratiets side jeg håber det lykkes at overtale endnu flere partier til at

for lovforslaget når det kommer til tredjebehandlingen

og den første ordfører er herre erik christensen

af mortifikationsloven og formålet er at skabe et mere tidssvarende grundlag for

rummer lovforslaget også forslag om at nedsætte perioden hvor dagbøger på skibe

det er sådan at

vedtog folketinget ændringer af søloven som egentlig skulle danne basis for indførelse af digital skibsregistrering

vi må jo konstatere at udmøntningen af loven er sket i et begrænset omfang og derfor

som vil gøre den digitale skibsregistrering mere tidssvarende og i modsætning til loven fra to tusind og seks hvor det var meningen at den digitale registrering skulle ske gradvis

skal ske på en gang ændringen af mortifikationsloven betyder at der ikke kan kræves udstedelse af pantebrevspapir efter at den digitale registrering er indført og da der jo endnu ikke er udviklet et digitalt skibsregistreringssystem

er det erhvervsministeren der fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden vedrørende den digitale skibsregistrering

der vil systemet være færdigudviklet og

nedsættelse af perioden for dagbøger på skibe fra tre

første juli i år socialdemokratiet kan umiddelbart godt bakke op

lovforslaget men vi har nogle bekymringer i forhold til

de ting som danmarks skibskredit udtrykker i deres høringssvar

digitale tinglysning af pantebreve og som finans danmark jo også bakker op i deres høringssvar

håber jeg at ministeren i dag eller under udvalgsbehandlingen i hvert fald kan

imødekomme den bekymring

hvordan vi kan håndtere det således at den bekymring vil vise sig at være ubegrundet den del af lovforslaget som omhandler nedsættelse af perioden for opbevaring af skibsdagbogen fra tre til en år har

og på samme måde

vil vi også gerne her høre ministeren

dog er således at byrden for

man skal opbevare de dagbøger i

at man ikke kan imødekomme den bekymring som der udtrykkes i i høringssvaret

der er vel ikke nogen der skal bruge ekstra tid på at den ligger og er opbevaret et sted så

man ikke kan imødekomme den bekymring men men det regner

tage under udvalgsbehandlingen eller at ministeren kan redegøre for

de selvfølgelig være ganske fornuftige alligevel som det ser ud

er det jo ikke den største succes vi har haft med at få implementeret de lovændringer der var tilbage i to tusind og seks

række ændringer af søloven som skulle gøre det

ordninger og modeller i forhold til digital skibsregistrering

man sige og så er det vel også på tide at man prøver at følge op på de

så derfor støtter vi selvfølgelig det samlede forslag om de digitale

også sådan at i forhold til det som også herre erik christensen var inde på med hvorvidt man skal gemme de her oplysninger i tre eller en år skal vi selvfølgelig have

antallet af år hvor man skal gemme de her sagsregistreringer fra de enkelte skibe

dansk folkeparti støtter det samlede lovforslag og ser frem til udvalgsbehandlingen

initiativer for danmarks digitale vækst formålet med

er at skabe et mere tidssvarende grundlag for digital skibsregistrering grundprincipperne

men nu får vi altså lige sat det

sidste på og det vil betyde at vi får lettet byrderne

da en digitalisering vil gøre processen

der er et konkret forslag om at søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om konvertering af ejerpantebreve på papir til digitale pantebreve og forslaget indeholder også en ændring af mortifikationsloven således at det kan undgås at man kommer i en situation hvor der kan kræves udstedt pantebreve på papir

været nævnt af de to tidligere ordførere ja så kræver det selvfølgelig at

nyt it system er på plads det forventes at være på plads i

og først når it systemet er på plads

igangsættes tingene

set ganske fornuftigt at vi sørger for

it systemerne på plads inden vi trykker på knappen

ligeledes er blevet redegjort for

tre år til en år grundlæggende

lettet de administrative byrder

det er vi grundlæggende meget store tilhængere af i venstre

million kroner årligt som virksomhederne får frigjort fra administrativt arbejde til et større fokus på det de

sat i verden for nemlig at drive virksomhed og skabe vækst og arbejdspladser til danmark det synes vi jo grundlæggende er ganske ganske fornuftigt og en helt naturlig og vigtig dagsorden for en borgerlig liberal regering og derfor støtter vi naturligvis lovforslaget varmt fra venstres side

jeg har lovet at hilse fra mine gode kollegaer fra liberal alliance

nogle gange er det sådan at de administrative byrder har

og det er også baggrunden for at vi er skeptiske over for det her

der kan være nogle negative afledte konsekvenser af at fjerne de her

og det er selvfølgelig i meget høj grad grund af nogle af de høringssvar som er indkommet at vi

har den opfattelse hvis vi ser

man foreslår at dagbøgerne skal opbevares

problemer med at løfte bevisbyrden i sager om om for eksempel arbejdsulykker om bord

situation hvor man har nogle administrative byrder som så skal holdes op mod nogle konsekvenser for nogle

lande forskellige steder men vi lander altså i det her tilfælde

på hensynet til til lønmodtagerne så er der spørgsmålet om

kan det være et problem at få udenlandske domstole

eller anerkendt endnu det synes vi er nogle relevante indvendinger som

positive over for forslaget fordi digitalisering gør tingene lettere men der er nogle nogle obser synes jeg i høringssvarene som der ikke rigtig er svaret på og som jeg synes vi skal se på enten med ministeren nu her i dag eller i udvalgsbehandlingen

høringssvar om de her dagbøger hvor man vil gå fra opbevaring

jeg har lidt behov for at høre den gode begrundelse for det

ikke forstå at den mængde data kan være så besværlig at opbevare

vi kan tage høringssvarene alvorligt

gør den store forskel at man

til en år men

hvorfor så gøre gøre nogle bekymrede for

hvis det egentlig bare handler om at opbevare

de her oplysninger så hvis

det er det enogtyvende århundrede og der er nogle klare fremskridt

men men vi synes det ville være ærgerligt hvis det skal hænge som en sort sky over

det her at der er nogle der er bekymrede for

af lovforslaget som har to formål

skabe et mere tidssvarende grundlag for indførelse af

som opfølgning på aftale om initiativer for danmarks digitale vækst

vil lovforslaget nedsætte den periode som dagbøger der føres på skibe mindst skal opbevare i fra tre

et godt lille tiltag til at gøre det

skibsfart etableringen af et nyt

er en udløber af aftale om initiativer for danmarks digitale vækst skibsregistret skal bidrage

byrdelettelser for den maritime industri via bedre muligheder for selvbetjening

automatisere en stor del af sagsbehandlingen folketinget vedtog tilbage i to tusind og seks en række lovændringer som skulle danne de lovgivningsmæssige rammer for indførelse af digital skibsregistrering de er dog ikke blevet gennemført siden to tusind og seks og det er der forskellige grunde til

blandt andet at omkostningerne viste sig at være undervurderede og så var der et ønske om at se hvordan indkøringsfasen forløb på andre tilsvarende områder det oprindelige lovforslag danner overordnet et godt grundlag for den digitalisering der nu gennemføres lovforslaget indeholder

der kun er tale om mindre justeringer skyldes

det i dag planlægges at lade digitaliseringen ske på en gang i to tusind og seks var det tanken at

som folketinget ved er der sket en stor udvikling i samfundet på det digitale område hvor det i to tusind og seks var relativt nyt

en digitalisering af skibsregistret vil føre til byrdelettelser for erhvervet på nuværende tidspunkt

er det vurderet at føre til løbende administrative lettelser for erhvervslivet på cirka tolv million kroner årligt reglerne om digital skibsregistrering og her taler vi både om dette lovforslag og to tusind og seks loven vil kunne sættes i kraft når det nødvendige it system foreligger og forventningen er at it systemet vil være plads i to tusind og tyve

den til den tid siddende erhvervsminister jeg håber er mig men det kan også være det

systemet i kraft

jeg åben over for den diskussion det er jo et meget kort høringssvar der er blevet sendt ind

præcis hvilken situation det vil være et problem hvis man ikke

og reglerne skal være velbegrundede så jeg har behov for at se nogle eksempler på

hvor det vil gå galt hvis

nogle af de andre parter som

det her er blevet vendt med har ikke haft de indvendinger og har ikke følt at

vil sende noget lidt mere uddybende om hvilke situationer de

og så vil vi selvfølgelig tage de indvendinger alvorligt

måske kommer noget mere om det er noget ministeren måske vil tage initiativ til at finde ud

en større uddybning omkring det så det her forslag kunne glide let og hurtigt igennem altså egentlig være lidt proaktivt i

det så vi kan undersøge ordentligt hvordan det forholder sig med den her problematik der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

den første der får ordet er erhvervsministeren

for beslutningsforslaget nu skal jeg lige finde

behandler et beslutningsforslag om samfundsrepræsentanter i finansielle institutters bestyrelse

enhedslisten alternativet og socialistisk folkeparti indtil to tusind og to var det et lovkrav at der

blev afskaffet i to tusind og to foreslås det nu at offentlige repræsentanter skal have mulighed for at indberette mistænkelige og ulovlige forhold samt overdreven risikotagning til statsadvokaten for særlig økonomisk og international

samfundsrepræsentanten ifølge forslagsstillerne fritages for tavshedspligt i

til orientering af myndigheder og endelig skal samfundsrepræsentanterne leve op til gældende fit proper regler

at det oprindelige krav blev ophævet i to tusind og to var at

nogen forskel for eksempel i form af øget ansvarlighed i bestyrelsen

varetage bestyrelseshvervet på linje med de øvrige bestyrelsesmedlemmer med samme rettigheder og pligter det blev også slået fast ved domstolene at den offentlige repræsentant havde det samme ansvar erstatningsmæssigt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer selv om personen ikke var i besiddelse af de samme kvalifikationer til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem da ordningen blev afskaffet blev regulering i danmark bragt på linje med det altovervejende flertal af andre europæiske landes reguleringer

flertal i folketinget har valgt at gå en anden vej at sikre samfundshensyn nemlig ved at kravene til ledelsesmedlemmerne i pengeinstitutterne er blevet væsentlig skærpet siden afskaffelsen af den offentlige repræsentant i to tusind og to det drejer sig blandt andet om kravene om

som jeg fornemmer ligger bag forslaget om at sikre

den finansielle sektor det er jo for alle i folketinget fuldstændig uacceptabelt hvis der foregår det regeringen føler bare ikke her at

og jeg ved også at finanstilsynet har en række forslag

offentlige repræsentanter

har foreslået at folk som mogens lykketoft så skulle sidde i i bestyrelsen

sikker på at

at sætte eksempelvis gamle politikere ind i bankernes bestyrelse ville gøre at man opdagede ting som den hvidvasksag som jo hele den her diskussion nok udspringer af det kræver en

meget stor viden om hvordan en bank fungerer det kræver en skarphed om

besidde så derfor mener vi altså ikke

ret præcist svar på de udfordringer som er i den

finansielle sektor og vi har andre forslag som vi snart

vil præsentere og diskutere med den finansielle

en stor enighed om at at det vi har set de seneste år

er totalt uacceptabelt og en offentlig repræsentant

som selvfølgelig skal have viden på området som som forslaget også indebærer

med en anden dagsorden altså

danske bank i forbindelse med hvidvaskskandalen problemet er jo at de bestyrelsesmedlemmer der sidder der i en vis udstrækning kan have en interesse

i at lukke øjnene for ting der sker en interesse som

en gavnlighed i at der omkring det bord sidder en person som tjener et andet formål end de øvrige bestyrelsesmedlemmer nemlig at have samfundets briller på og ikke bankens forretningsmæssige briller

eksempelvis at bekæmpe hvidvask bliver større end det har været hidtil

med alle partiers opbakning i folketinget også har vedtaget højere straffe

og at vi også med fuld opbakning fra hele folketinget nu vil gå i gang med at styrke finanstilsynet så chancen for

øger risikoen for at blive fanget

øger man også motivationen til at gøre mere ud af at bekæmpe hvidvask

i hvert fald noget af det som jeg føler er svaret på hvordan vi sikrer at bekæmpe økonomisk

whistleblowerbeskyttelse

det er bedre svar på udfordringerne end det forslag her som vi synes har nogle åbenlyse

signal om at de forhandlinger der kommer til at foregå

her i den kommende tid vil blive bredt ud så de ikke kun omfatter den finansielle forligskreds for det ville da være

velkomne ideer bliver ikke dårligere af at de kommer fra partier der sidder uden for den finansielle forligskreds og dem vil vi lytte til med lige så stor interesse som

i den finansielle sektor så tak for de konstruktive input der

bliver tillid til den finansielle sektor at

danske banks hvidvasksag ikke skal gentage sig

ministeren var inde på at i kølvandet på at man afskaffede den her ordning i to tusind

på niveau med mange andre landes den diskussion havde vi jo i efteråret i forhold til

hvordan de holder øje med bestyrelserne i finansielle institutter

lige fra at det er er sociologer der holder øje med

hvad det nu kan være hvad

forlydender fremme om at der har været holdt møde i for eksempel danske bank hvor whistleblowerens advarsler eller den russiske centralbanks advarsler faktisk kom op på

med i bestyrelseslokalet men hvad kunne være kunne være skadeligt

ser jeg ikke lige for mig hvis man sætter tidligere politikere ind i i bestyrelserne

sfære hvor meget skal politikere sidde direkte

i bestyrelseslokalet vi risikerer også at udviske ansvarsfordelingen mellem virksomhederne og myndighederne

i det øjeblik man sidder i bestyrelseslokalet

også et medansvar for det der foregår uden at man nødvendigvis har kvalifikationerne til at gennemskue alt hvad der foregår

ikke som det mest præcise svar på de udfordringer der er

at der er andre værktøjer vi kan bruge som meget mere præcist adresserer de udfordringer som blandt andet

den finansielle sektor er særlig

indvirkning på samfundsøkonomien det så vi også med finanskrisen

har stadfæstet den dom der er faldet over

tre bestyrelsesmedlemmer som i den grad spillede en rolle i finanskrisen

er det jo ikke sikkert at capinordic havde ageret

institutter og det er jo som det skal være at man kan

jeg er ikke overbevist om at samfundsrepræsentanter ville fange den type af adfærd som vi ønsker at bekæmpe

finansielle institutioner har jo en enorm stor rolle at spille i

samfundsøkonomien og så videre

hvad nu hvis der sidder nogle der ikke kun ser på hvordan vi driver forretningen men også hvordan

det er vi varetager vores rolle i samfundet

hvordan mener ministeren at man kan få det ind i bestyrelsesarbejdet på en klogere måde der er jo ikke snakket om at det er politikere

står ingen steder i det beslutningsforslag der er her at det er politikere der skal ind og sidde i bestyrelserne med samfundsansvar det kan jo netop være folk der bare sidder med

fremlægge en række forslag til hvordan vi mener at vi kan adressere de udfordringer

ikke i dag det gør jeg når de er klar

bech poulsen og herre rasmus nordqvist har sagt at der er et særligt samfundsansvar når man er en stor betydende bank i

og derfor er det vigtigt at de mennesker der sidder i en bestyrelse har kompetencer til at drive

nævner det her med at det kunne være tidligere politikere så

hørt det i debatten at det er der folk som har foreslået

være til gavn for samfundet og ikke kun for den økonomiske bundlinje for aktionærerne altså når vi

nu kan jeg høre at der kommer en god løsning på et tidspunkt når ministeren fremlægger noget jeg synes i hvert

at ministeren skulle tage det her forslag med i sin værktøjskasse og se på om det faktisk

få samfundets interesser ind i bestyrelseslokalet på så ja man laver en positiv økonomisk bundlinje

samfundet bekæmper kriminalitet og eksempelvis ikke forholder sig passiv over for hvidvaskning som er en dybt alvorlig forbrydelse

vi har som sagt nogle bedre ideer til hvordan vi vi bekæmper det end det der ligger i beslutningsforslaget

vi er vidner til et enormt svigt fra dele af finanssektoren den samfundskontrakt som finanssektoren er en del af er brudt i de her dage er det nøjagtig ti år siden de danske skatteydere måtte garantere mere end fire tusind

uhensigtsmæssig ledelse det her forslag er et af flere som vi nu skal diskutere

at man ikke kan støtte forslaget fordi man

med partiets kongres her i efteråret og fik en masse overskrifter

nu havde vi jo faktisk chancen og en udvalgsbehandling for at tage fat på det men jeg håber da at man vil bruge udvalgsbehandlingen

ministeren om at redegøre for om man kender til andre modeller rundtomkring

jeg taler på vegne af alle forslagsstillerne

er brug for en anden form for tilsyn hvor man

og får lidt mere indsigt end man har gjort

jo vist sig at bankerne i nogle tilfælde

forkert information til finanstilsynet som finanstilsynets formand har været ude

ikke tjekke det vi er nødt til have tillid til dem

rent faktisk kan sikre en større kontrol med bankerne i fremtiden

sker desværre at socialdemokraterne er ude at sige noget og når vi så skal diskutere det i salen

bliver det ikke til noget

skal det ske ud fra at man sætter et konkret arbejde i gang nu i udvalgsbehandlingen

hvordan skal det ske for at vi kommer i mål med det

bestyrelser men vi har endnu ikke lagt os fast på en egentlig model

set er et meget godt svar i forhold til det som

et arbejde i gang eller hvad kommer der til

kan få et konkret ja eller nej til

de tre partier har valgt at fremsætte her i folketinget

konkrete beslutningsforslag og derfor kan

vi kan ikke støtte beslutningsforslaget og vi kan ikke støtte intentionen om at der skal indføres offentlighedsrepræsentanter i private virksomheder

som skal sidde der med andre forudsætninger og andre bevæggrunde end andre som sidder i de

samme bestyrelser det som der lægges op til er at de pågældende samfundsrepræsentanter som skal sidde i bankernes bestyrelser

kunne afsættes på en generalforsamling det betyder at

er i

bestemme hvem der skal sidde i deres

tilmed skal de ifølge forslagsstillerne sidde der med udvidede beføjelser i forhold til at overtræde

vil være til ugunst for danske aktionærer og danske virksomheder og danske banker

at kunne agere på en anden måde

så vil få noget der hedder a medlemmer

bestyrelser det er heller ikke noget som vi mener er den rigtige vej at gå vi synes faktisk godt at vi kan være

de regler bekendt som vi også senest i november måned to tusind

at vi jo selvfølgelig også har nogle skærpede krav i forhold til

påtager sig og bliver valgt til at de har erfaring de har faglig kompetence

de hæderlighedskrav som der stilles

godkendt til at sidde i en bankbestyrelse det er noget der

håndhæves ganske fortrinligt via finanstilsynet og bliver håndteret på sikker og fornuftig vis det er noget af det

at det vil kunne være vanskeligere i en eventuel

bestyrelsesmedlemmer med udvidede kompetencer

er bestyrelsesmedlemmer med indskrænkede kompetencer

i forhold til hvis der kommer sager hvor man via finanstilsynet eller søik bagmandspolitiet

skal ind og håndtere de her sager

får et bedre retligt grundlag til at komme efter de folk som forbryder sig mod dansk

banklovgivning og investorlovgivning og alt muligt andet og det gør man med lovgivning det gør man ikke ved at sætte samfundsrepræsentanter ind i private virksomheder vi håber jo selvfølgelig også at der vil kunne komme et flertal for nogle af alle de initiativer som erhvervsministeren ligesom åbner op for at der skal komme i forhold til

kan se at man ikke sådan kan køre på frihjul

ansat i en bank og så bliver kreativ i sin tilgang til det vi kan jo se

roskilde bank amagerbanken og andre at

domme for det og

det kan der være flere årsager til

også til at køre andre sager fremadrettet er det selvfølgelig vigtigt at

straf uanset om de er ansat i en bank eller de ikke er ansat i en bank

de færreste der vil skrive under på

det lidt sværere med med handling

det skulle være et stort overgreb på bestyrelser at man havde en offentlig

eller stillede krav til bestyrelsens sammensætning for det første

vi ikke har haft den altså vi snakker siden starten af nitten hundrede tallet den har været væk nu i i femten år men inden da havde den været der i næsten hundrede år

ikke nordkorea vi foreslår her for det andet

for eksempel medarbejderrepræsentanter i i større virksomheder der går vi også ind og bestemmer at der skal sidde medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen

ikke usædvanligt at man stiller den slags krav

når nu vi ligesom har fået det ned på jorden hvad er det så der er hovedårsagen til at dansk folkeparti ikke kan bakke op om at vi får det her

og den her om jeg så må sige repræsentant der kan sidde lidt på skulderen og holde øje med hvad der foregår

og jeg synes også jeg svarede

vi ikke kunne støtte det vi mener at det skal være ejerkredsen at det skal være aktionærerne som bestemmer hvem der skal sidde på direktionsgangen

som bestemmer hvem der skal sidde i bestyrelseslokalet så længe de overholder de lovreguleringer som

hæderlighedskrav egnethedskrav faglig baggrund og så videre

som sidder med andre rettigheder færre eller flere end andre i det bestyrelseslokale

fast i at dem der sidder i bestyrelseslokalet og som sidder i bestyrelsen skal være folk som er udpeget af

det er altså noget der kan påvirke hele samfundet jeg kan sådan set godt grundlæggende følge synspunktet om at at mindre virksomheder i hvert fald selv skal skal kunne sammensætte deres bestyrelse men vi har set

kunnet påvirke hele den danske økonomi det er alle bankers finansieringsomkostninger der er steget på grund af danske banks hvidvasksag for eksempel må man ikke selv med det synspunkt dansk folkepartis ordfører har alligevel i en

her må man altså vægte samfundets interesser

og så videre ville de sager

kendte nogen som kendte nogen og som tilfældigvis havde nogle faglige kompetencer som også gjorde at man kunne blive udpeget til at sidde i en bankbestyrelse uden at man var en del af bankbestyrelsen og uden at man var godkendt

dansk folkeparti enig i at det vi taler om her er nogle særlige virksomheder som har en helt særlig indvirkning på vores samfund

nødvendigvis ikke kan adskilles fra vores samfund det handler ikke kun om at tjene penge de har

har givet dem og derfor er der behov for at tænke samfund ind i den ledelse der også sker

i en særlig situation også i forhold til

deltager i og repræsenterer har jo

fordi de tilfældigvis skulle være så heldige at blive udpeget af myndighederne til at sidde i en privat virksomheds bestyrelse vi fastholder

skal være hæderlighed og egnethed og de skal overholde alle

laver i hvidvasklovgivningen og skattelovgivningen og

men det skal altså være

i at de her virksomheder vi taler om de virksomheder som det her forslag går på har et særligt samfundsansvar og derfor har behov for et andet fokus end kun at tjene penge til

tænke mig at høre dansk folkepartis svar på hvordan gør vi det bedre når vi nu har

sag sag på sag der viser at der har siddet

og få dem behandlet i den rækkefølge som de måtte komme det jeg konkret forholder mig til er et beslutningsforslag hvor man ønsker at lave et

selskab som er ejet af aktionærer

tilbage i finansielle institutioners bestyrelser og de skulle have til formål at rapportere om mistænkelig og ulovlig adfærd til ministeren finanstilsynet eller

foreslår at samfundsrepræsentanter i en ny lovgivning sikres større beføjelser

for at underrette myndighederne lad mig bare sige at i venstre støtter vi ikke forslaget

blev afskaffet i to tusind og to der er gået sytten år og uden

repræsentant udpeget af staten fremmede ansvarligheden i finansielle institutioners bestyrelser og derfor afskaffede man

har stillet helt helt andre krav til vores

debat der har været hidtil

lyder som om der ikke var problemer i den finansielle sektor da man havde

sjette juli banken

gik konkurs selv mens der sad repræsentanter

udpeget af staten i bestyrelserne så jeg synes måske lidt

foregår på en lidt skæv baggrund for det virker som om at hvis bare staten udpeger et par repræsentanter

alt i den skønneste orden sådan viser historien

med folk hvor man absolut ikke havde styr på sin såkaldte kundekendskabsprocedure og

vi har en fælles opgave i at bekæmpe bedst

det jo ikke bare aktionærerne i en bank der betaler prisen

os alle sammen fordi banker og finansielle institutioner

stor betydning for vores samfundsøkonomi og et bankkrak

naturligvis nogle helt særlige krav til banker og finansielle institutioner netop fordi de har så stor betydning for vores

samfundsøkonomi i forhold til bestyrelserne

det særlig kravet om egnethed og hæderlighed til bestyrelsesmedlemmerne der er

samvittigheden i orden og har

virksomhederne og som erhvervsministeren også sagde er

jo ikke en opgave vi er i mål med

de er vigtige for økonomien

sikre at der er kapital til rådighed for virksomheder så de kan investere og skabe arbejdspladser men de har som sagt også et

stort omfang og derfor stiller vi også

for det gøres der i virksomheder uden at det får store konsekvenser derfor skal de være langt bedre polstret

det ikke en proces hvorom vi kan sige at vi er i mål det er en proces vi fortsætter

i mine øjne nogen evidens for at samfundsrepræsentanter skulle

evig lyksaliggørende løsning vi har ikke siddet på hænderne og det skal

ikke kan støtte beslutningsforslaget og

rigtigt at også da man havde de her samfundsrepræsentanter var

svært at vide om der havde været flere i den periode

men det der jo også var sagen dengang var at det var mennesker uden nogen særlige kompetencer

ekspertise og som i øvrigt kan leve op til de her

tusind og to var det ud fra en fortælling om hvis man læser debatten fra dengang

det ligesom havde udlevet sig selv for nu var der

og der var mere åbenhed og gennemsigtighed i finanssektoren og derfor kunne man ligesom have tillid til at man ikke længere behøvede at have de her offentlige repræsentanter det var et af argumenterne så mit spørgsmål er egentlig bare og det kan måske opfattes polemisk og det er det måske også har bankerne vist sig

gjort sig fortjent til den tillid som man viste dem ved at fjerne det her

anderledes det kan vi have en stor gættekonkurrence om og det er nok svært at sige hvad der er den endegyldige sandhed der

have den frygt at hvis man har samfundsrepræsentanter som så godkender en beslutning så er den god altså så er det i orden det synes jeg er et meget meget stort ansvar at lægge på de repræsentanter

de rigtige politikker er der de rigtige styringsmekanismer har man den rigtige risikoovervågning og der tror jeg

set vi er bedre stillet ved at den opgave ligger entydigt hos finanstilsynet

få ministeren til i udvalgsbehandlingen at gøre sig nogle overvejelser over

helt konkret mener ordføreren ikke at der trods alt kunne have været en chance for

hvor ved at der er blevet rapporteret til bestyrelsen om nogle af de her

ansvar at være vågen når den her slags ting kom

vi skal passe på at vi ikke via lovgivning fra christiansborg kommer til at fratage bestyrelsen

for det er bestyrelsen der har ansvaret for at drive virksomheden

jeg kan i hvert fald have den frygt som det så glæder mig at enhedslisten

kan se er relevant at overveje at sætter man offentlige repræsentanter ind så er ansvaret ikke så entydigt og jeg tror at det der i høj grad er brug for her er at der er en klar ansvarsfordeling at vi ved hvem det er der skal kigges efter i sømmene også i forhold til at sanktionere hvis tingene så ikke har kørt efter reglerne

de offentlige og her bør samfundets interesser selvfølgelig være fuldt ud repræsenteret for jeg synes altså det er vigtigt at holde fokus på at bag enhver succesfuld privat virksomhed

synes jeg det er fuldstændig logisk også

for at en virksomhed og specielt finansielle institutioner som i den grad har

de kan tjene deres penge hvordan lever de op til det ansvar over for samfundet som vi så kan forvente det er noget vi bliver nødt til at spørge os selv om

vi har tidligere været ude at foreslå et egentlig ret

et borgerligt ombud at sidde i de her bestyrelser

hvis man skal være domsmand og så videre så man blive udpeget til at sidde som samfundsrepræsentant

ser på virksomheder altså privatsektoren er ikke

sektor altså en del af vores fællesskab og det skal der selvfølgelig tages stilling

jeg tror bare ikke på at vi kan bede en bestyrelse

at skulle tjene rigtig mange penge til sine aktionærer og samtidig at sidde med kasketten på der hedder hvordan gør vi også det bedst mulige for samfundet der tror vi det er fornuftigt at

vi kan få udpeget nogle personer

som hovedformål så derfor er jeg

vi sikrer det helt naturlige samfundsansvar man har som privat virksomhed og særlig som finansiel institution

og udlever det det glæder jeg mig til at se og jeg glæder mig i

hvordan vi kan forebygge og undgå den form for hvidvask

som vi desværre har oplevet alt for meget af fra radikal side forstår vi så udmærket intentionerne og ønsket om at gøre det her

og den primære grund til det er i al enkelhed at vi ikke rigtig tror på

i danske bank sagen som er blevet brugt som eksempel her i dag

den enkle grund at hvis der i en bank er onde kræfter om jeg så må sige enten i en del af banken eller i ledelsen af banken eller andre steder

vi ret overbevist om at man også ville være i stand til at drible uden om

jo er kommet frem at der er nogle oplysninger for eksempel i danske bank sagen der er

bestyrelsen men som jeg har forstået det er de samme oplysninger

der så er blevet beroliget hvorefter der

at den skarphed

her tilfælde skulle have slået både de øvrige bestyrelsesmedlemmers og finanstilsynets samlede kapacitet på området

er en afsindig vanskelig opgave hvis der i en kæmpe koncern foregår kriminalitet de facto

derfor tror vi ikke at det at der sidder en også selv om det

så vidt angår den økonomiske straf for institutionen

til at debattere nye tiltag er også det personlige strafansvar

i bankerne og i den finansielle sektor

at man løber lidt ind i en gråzone her som nærmest

at sådan en samfundsrepræsentant

med adgang til alle oplysninger

bliver taget og dermed også juridisk ansvarlig som

har adgangen har ansvaret

selvfølgelig også ansvarlig men samtidig er ønsket i beslutningsforslaget at vedkommende nærmest skal

finanstilsynets forlængede arm ind i bestyrelsen en slags observatør eller en

juraen den praktiske gennemførelse af forslaget men

en aktionærkreds og over for at træffe beslutninger og ansvarlig over for et finanstilsyn eller en samfundsmæssig

på en gang derfor

noget ved det her at vi står os ved at have en klar adskillelse mellem dem der har det juridiske ansvar for den juridiske person nemlig den enkelte koncern og os

tager det samfundsmæssige ansvar alvorligt for den drift der skal være

den almindelige regulering af finanssektoren men også

at lave en ganske skarp og streng lovgivning der straffer det her

også med nogle redskaber som vi ikke har haft før det tror vi giver større klarhed

bedre mulighed for at komme efter de mennesker

reglerne og alligevel

den mellemliggende periode med en finanskrise en historisk store hvidvaskskandale en udbytteskatskandale

mening til det modsatte af hvad man mente dengang nu mener man ikke længere at samfundet har brug for en større indsigt i og kontrol af hvad der foregår i finanssektoren for mig er der et eller andet

omvendt i den udvikling hos det radikale venstre

meget grundig diskussion i vores folketingsgruppe af den her sag det skal jeg ikke lægge skjul på fordi vi som sagt støtter intentionen fuldstændig

fordi vi tror at vi bedst opnår det med andre virkemidler

hvad med for eksempel den model som de

hvor finanstilsynet er til stede altså har en

så må sige tilstedeværelse ved bestyrelsesmøder i de store

jo en anden model er det en model som som det radikale venstre har har overvejet som

ret grundige notater der ligger fra finanstilsynets side

på forhånd afvise at der kan være noget

en ordfører for socialistisk folkeparti

retsopgøret i kølvandet på på finanskrisen efter finanskrisen diskuterede vi jo meget

der var øgede kapitalkrav og og en række andre

erhvervsministeren tak for den tilgang

erhvervsministeren tager det her meget alvorligt i i to tusind og

talt med over to hundrede finansfolk i city of london

en kultur der havde gjort at tingene var eskaleret

i city of london og egentlig mange steder i verden han kom frem til at det

så mange af de her produkter som overhovedet muligt for at tjene flest

kombinationen af

egentlig foregik inde i det her relativt lukkede system og så en kultur der bare over tid eskalerede som gjorde at man til sidst kunne se hvor galt det gik

i højere grad systemets fejl end individets i kølvandet på danske bank skandalen

bestyrelsesformanden hvad gjorde direktøren og så videre

nogle indbyggede mekanismer

finansielle institutter specielt med den

er kommet og med den kvartalskapitalisme

store udbytter

som blev reddet af de danske skatteborgere

advarsler fra ironisk nok den russiske centralbank fra whistleblowere og fra andre

har taget det her alvorligt nok eller hvor kortsigtede hensyn har vejet tungest

det var jo en ufattelig profitabel

det beslutningsforslag som alternativet og enhedslisten og

har fremsat jo ikke rettet mod nogle

nogle enkelte

de enkelte bestyrelsesmedlemmer der ikke har moralen i orden det handler om

der kan sidde i bestyrelseslokalet og sige

så naturligt som tyngdekraften at det vil ske igen vi har brug for og det har erhvervsministeren jo også sagt en velreguleret finansiel sektor afslutningsvis vil jeg bare sige at der har været nok der ikke vil støtte det her beslutningsforslag jeg håber

forligskredsen eller andre steder vil komme med

det her er ikke ukendt territorium vi havde det indtil to tusind og to

hvor der sidder nogle med for det her er ikke bare private selskaber det er den finansielle sektor som i værste fald har potentiale til

lægge hele vores samfundsøkonomi øde

er da en dejlig oplysning at få jeg kan da finde på sjovere måder

også tak til partiernes ordførere for

fornemmelse af

også særlig tak til medforslagsstillerne fra alternativet og

par af de indvendinger der er rejst men men som det er fremgået

på baggrund af det vi har set i de seneste år i den finansielle sektor altså først en en finanskrise

med en lang række

hundrede tusinde tabte arbejdspladser og et varigt

i vores finanssektor og bagefter en en perlerække af skandaler jeg tror

at den tillid som man har har vist finanssektoren

måde også ud til at der er en bred politisk enighed om

mere tilsyn og mere kontrol med finanssektoren

konkret ud på at vi igen udpeger offentlige repræsentanter til bestyrelserne i de store finansielle virksomheder

næsten hundrede år frem til at det blev afskaffet af foghregeringen i to tusind og to baggrunden for at man afskaffede

at udviklingen hen imod mere åbenhed og større gennemsigtighed

det var jo en tid hvor man måske havde meget stor tillid til det her med at markederne nok klarede det hele selv når man ser på den udvikling der har været siden

tror jeg ærlig talt at der er mange danskere der har lidt svært

derfor tror jeg også at de fleste egentlig vil være enig i at det nok var en lidt naiv tilgang der var til finanssektoren i de her år og som dannede baggrund for at man afskaffede den her regel om offentlige repræsentanter i bestyrelsen

spørge sig selv om om vi faktisk kunne have været foruden nogle af de bankkrak og skandaler som vi har set hvis ikke foghregeringen på det tidspunkt

ganske snævert flertal havde trumfet igennem at de offentlige repræsentanter

skulle smides ud af bankbestyrelserne havde offentlige repræsentanter i for eksempel amagerbanken eller roskilde bank måske løftet stemmen imod noget af den meget risikofyldte adfærd der prægede de banker i optakten til finanskrisen kunne en offentlig repræsentant i danske bank måske i bedre tid have grebet ind eller fået finanstilsynet til at gribe ind over for den historiske hvidvaskskandale som jo lige nu koster os allesammen penge fordi den samlede danske finanssektor har fået øget deres finansieringsomkostninger

og jeg synes absolut det taler for en genindførelse den model der var frem til to tusind og to havde nogle svagheder der var en uklar arbejdsbeskrivelse

omfattet af en generel tavshedspligt men en tavshedspligt der også besværliggjorde deres information til myndighederne og der var ikke nogen krav om en særlig faglighed det var en klar svaghed ved den model

ønskede men det er derfor vi faktisk foreslår en ny og klogere model der har været nogle

den mest relevante indvending der har været kom

risikerer man så

at bankerne vil kunne skubbe noget ansvar den vej i det tilfælde at der kommer problemer altså vil man kunne sige jamen der sad jo en offentlig repræsentant

spændende at få ministeren til at forholde sig til

stille et spørgsmål om hvordan de

til bestyrelser i andre brancher i form form af for eksempel medarbejderrepræsentanter men der er jo det

det er jo også derfor at man skal have licens til at drive bank

man kan få frataget licens til at drive bank det er jo ud fra en anerkendelse af at finanssektoren ikke er ligesom resten

den private sektor den har en helt anden systemisk indvirkning på økonomien som sådan

da heldigvis også kommet en bredere erkendelse af i de seneste måneder

jeg kan jo konstatere at der ikke er flertal for forslaget

umiddelbart kan støtte forslaget jeg håber ikke det er udtryk for sådan en generel vaklen i forhold til behovet for at gribe hårdere ind over for

ville være rigtig ærgerligt og jeg håber at man vil bruge udvalgsbehandlingen til at prøve at finde svar på nogle af de usikkerheder man har

man måske kan stemme for forslaget når det endelig

ikke nogen sådan meget hård holdning til at det

vi er meget åbne over for at kigge på andre modeller herunder for eksempel den hollandske model hvor det altså

de store systemiske bankers bestyrelser

at fortsætte debatten om rammerne for finanssektoren og om behovet for nogle mere strukturelle reformer

der netop er børn i forbindelse med skilsmisser

der skal have det primære ansvar for

vores lovgivning at man efter socialdemokratiets mening hen over

de årtier vi har haft skilsmisser som en relativt udpræget del af vores samfund

set at den tilstand skal vendes på hovedet

at der hvor barnets tarv kolliderer med forældrenes tarv så at sige

mor og far bliver skilt eller ikke bliver skilt eller hvad de finder på hvis ikke de var mor og far

bare var to voksne mennesker kan samfundet for så vidt være relativt ligeglad med det kan være synd for forældrene der kan være

selv finde ud af men når der er børn imellem så er det fællesskabets ansvar børnene har ikke nogen mulighed for

stå vagt om rettigheder børnene har ikke mulighed for selv at beskytte sig imod de ar det kan give på sjælen at stå midt i en skilsmisse og derfor skal samfundet træde til og når alt det er sagt så er det egentlig som indledning til at sige at det gjorde man forkert med lovgivningen i to tusind og syv og det har taget utrolig mange år i virkeligheden at få rettet op på den del

forud for lovgivningen i to tusind og syv som vi jo var en bærende del af så det er ikke for at klandre alle

at det var mor der havde forældremyndigheden og far

det var i de fleste familier og det vil sige at der hvor der var

var kønsbalancen jo lige så ulige som den i øvrigt er i dag

det er så mænd der sidder i fængsel for den slags og derfor var det automatisk sådan før to tusind og syv

er jo selvfølgelig groft sat op jeg ved godt at der er kvinder der

begået incest og jeg ved godt at der også dengang var mænd der havde forældremyndigheden men i grove træk var det faktisk præcis

efter to tusind og syv lavede

om og det blev til at forældrene som udgangspunkt havde forældremyndigheden sammen og at begge parter som udgangspunkt havde ret til samvær se det duer jo lige præcis ikke

og alligevel kom det til at være sådan at lovgivningen lagde op til

situation hvor den part der havde begået alle de her helt forfærdelige ting faktisk havde forældremyndigheden det opdagede vi egentlig ret hurtigt efter at loven

nogle af de allerførste sager der kørte på det her område og alligevel

det taget mere end ti år at lave om igen det siger jo lidt om at når man laver en lovgivning på det her område

skal man godt nok tænke sig godt om for det tager lang tid

og det gør det fordi det er meget

derfor skal hver eneste sten være vendt man griber meget langt ind i familierne når man gør det og derfor

der kommer til at gå ti år alligevel så man skal tænke sig grundigt om nu står vi

så og vi har tænkt os grundigt om vi har at gøre med noget lovgivning der har været undervejs

ret solidt fundament at stille sig op på og så bliver det så sådan igen kunne man sige som det var før to tusind og syv at har man at gøre

som har begået mord eller som har begået meget grov

det hedder som udgangspunkt det er automatikken der bliver vendt på hovedet de der små ord er utrolig væsentlige og i det her tilfælde er ordene som udgangspunkt dem man så bruger i det tilfælde at en dobbeltmorder der har begået incest og grov vold lige pludselig er blevet en engel og en fantastisk forælder

findes sikkert også i virkeligheden det findes sikkert og derfor skal

det fandtes og derfor skal der selvfølgelig være den mulighed at hvis det er barnets tarv at være sammen

har begået så alvorlig kriminalitet

selvfølgelig være muligt men automatikken skal være

ja måske især når vi skal afgøre om barnet har bedst af at være med eller uden

det kan være en svær beslutning men ikke desto mindre en meget vigtig beslutning det har afgørende betydning for det enkelte barns liv at vi træffer den rigtige beslutning i sager om forældremyndighed

når der træffes afgørelser om hvorvidt en forælder skal være en aktiv del af barnets liv det synes jeg vi sikrer med det her lovforslag

tydelig alarmklokke ind i lovgivningen

eller incest så er det som udgangspunkt ikke bedst for barnet

får forældremyndighed eller på anden måde er en aktiv del af barnets liv det handler kort og godt om at barnets sikkerhed og trivsel altid skal sættes over andre hensyn det skal stå helt klart og det vil det gøre med det her lovforslag der kan naturligvis være helt særlige tilfælde hvor en forælder er dømt for grov personfarlig kriminalitet men hvor det alligevel vurderes at barnet har bedst af at bevare en tilknytning til den pågældende forælder det giver lovforslaget også mulighed for såfremt det sker på baggrund af en dybdegående vurdering det væsentlige er at loven stiller stiller sig klart og tydeligt på barnets side

med de ord støtter venstre lovforslaget og jeg skal også meddele på vegne af de konservative at de

i sager om samvær hvor den ene forælder er dømt for grov personfarlig kriminalitet med lovforslaget indskrives der en formodning om at det som udgangspunkt ikke kan være til barnets bedste at en forælder der er dømt for grov personfarlig kriminalitet har forældremyndighed samvær eller at barnet har bopæl hos den forælder med l en hundrede og syv og tredive sikrer vi

i familier med vold ikke er den voldsudsatte forælder der skal argumentere for at den dømte forælder ikke skal

derimod vendes bøtten om så en konkret vurdering skal godtgøre

samkvem vil være det bedste for for barnet i sådan en situation der vil altså her være tale om en undtagelse hvor en konkret vurdering af

hvor både barnets relation til den pågældende forælder og barnets interesse i at bevare kontakten skal indgå derudover skal også indgå om barnet har været vidne til den kriminalitet som forælderen er dømt for når enhedslisten har sagt at vi vil stemme for det her forslag er det for at beskytte blandt andet børn i voldsramte familier har den ene forælder udøvet vold mod den anden eller andre i familien er der en formodning om at samvær med voldsudøveren er bedst for for barnets tarv

til gengæld understrege at vi ikke vil være med til det forslag

forældreansvarsloven bruges til at straffe mennesker dobbelt det skal være hensynet til barnet der tæller og småkriminalitet eller for den sags skyld grov vold skal ikke automatisk tælle med til at man er en dårlig forælder derfor handler det her forslag også kun om personfarlig kriminalitet som har ført til fængsel ikke alt muligt andet ministerens udtalelse i pressen har også derfor været lidt underlig

være vidne til ministeren har blandt andet udtalt at bandemedlemmer ikke kan være gode forældre og det er selvfølgelig noget vås uanset hvad

skal forældreansvarsloven ikke bruges som dobbelt straf straf straf for kriminalitet

klarer vi i straffeloven det her handler om børnene og børnenes tarv at det også bliver resultatet af lovgivningen

vil vi afkræve garanti for og derfor stiller vi også i forbindelse med lovbehandlingen en række spørgsmål

foregående ordførere præcis

fru pernille rosenkrantz theil skitserede

har barnets tarv for øje og vi

forældrenes rettigheder og vi går væk fra forældrenes tarv men ser på barnets tarv danmark er jo et foregangsland når det kommer til at

sætte barnet forrest vi lytter til børn

og vi skal selvfølgelig fortsætte det gode arbejde som vi er i gang med med at styrke børns rettigheder og børns stemme

tilfældet med alle andre socialordførere i folketinget altid sætter barnets bedste og ret til trivsel og beskyttelse over alt andet i lovgivning som har indvirkning på børns liv

faktisk glade for at man kan gøre undtagelser

til fordel for barnet altså at et barn helt undtagelsesvis kan få samvær med en forælder der har begået nævnte kriminalitet hvis en konkret

det bedste for barnet så synes vi at hensynet til barnet er helt konsekvent i det her lovforslag

nogle af de lovforslag der har været længst tid under udarbejdelse under forbehandling det er sket i et fantastisk godt samarbejde

alle ni partier i folketingets socialudvalg og jeg vil bare her anerkende og sige at det har været en fornøjelse at være med i det samarbejde der har været alle vores forskelle til trods har vi kunnet samles om det der er det helt centrale i den gennemgående lovgivning på det her område nemlig at barnet er i centrum

og ikke til nogen andres bedste det er et helt centralt skifte i det synspunkt der har været omkring skilsmisse ikke

har villet gøre tingene forkert men fordi man har gjort det så godt som man nu

var gældende på det tidspunkt men erfaringerne har bare vist at rigtig mange børn er kommet i klemme når forældrene har skullet være i centrum

stor glæde være med til

behandle den her lovgivning og jeg kan understrege over for borgerne i landet at socialudvalget faktisk har arbejdet meget meget seriøst med

erfaringer fra andre lande i verden og har været på studietur i norge og så videre for at finde ud af hvordan vi bedst kan håndtere den udfordring det er at sige udgangspunktet er

situationer hvor det er fællesskabet og dermed samfundet som er nødt til at tage vare på barnet fordi de voksne

af ulykkelige omstændigheder ikke er i stand til det så må fællesskabet og samfundet træde til

og det er blevet til et meget centralt grundlæggende udgangspunkt i den lovgivning der handler om skilsmisse uanset hvilken overskrift vi i øvrigt giver det at alle afgørelser skal være til barnets bedste

på nye måder det glæder

samarbejde omkring det her spørgsmål

kvittere for og ønske held og lykke med indfrielse af de ambitioner vi lægger frem

nogle ændringer af forældreansvarsloven udgangspunktet for den aftale er at afgørelser som træffes i familieretssager skal træffes ud fra ét overordnet hensyn nemlig hvad der er til barnets bedste det er et vigtigt udgangspunkt som også læner sig op ad de principper som er i børnekonventionen om at sikre børns tryghed udvikling og rettigheder og ikke mindst beskytte dem imod vold og overgreb de seneste par år

har vi fået international kritik fra blandt andet fns kvindekomité og europarådet for ikke at være gode nok til at beskytte ofre for vold og børn i hjem med vold for eksempel når der skulle tages stilling til forældremyndighed og samvær det her lovforslag har til formål at beskytte børn i familieretssager imod overgreb når der skal tages stilling til forældremyndighed eller samvær

det udgangspunkt at hvis en forælder har begået alvorlig personfarlig kriminalitet som manddrab eller seksuelt overgreb og har fået en ubetinget dom så vil denne forælder som udgangspunkt ikke kunne få forældremyndighed og samvær men hvis man vurderer at det er til barnets bedste at bevare en relation til den forælder vil det blive fraveget at fratage børn muligheden for at holde kontakt med med deres forældre er alvorligt og derfor bør det også kun være når det er i barnets tarv

men alene for at beskytte barnet og derfor skal det også være muligt for et barn

at have samvær med den forælder som har begået alvorlig personfarlig kriminalitet hvis det er det bedste for barnet også selv om denne lovændring ændrer udgangspunktet i de sager for det afgørende er om den forælder kan være omsorgsfuld og en udviklingsstøttende voksen i barnets liv sf støtter

det er et lovforslag som har opbakning fra samtlige folketingets

og det ligger jo som fru marianne jelved sagde i forlængelse af de drøftelser vi

familieretshuset familieretshuset og hele familieretssystemet som

i kraft her per første april og hvor fokus altså har været

på barnets tarv og barnets bedste der må altså aldrig været tvivl om

til barnets bedste og derfor

for længst skrevet hensynet til barnet ind i forældreansvarsloven og vi har understreget det i ministeriets

ser vi jo sager hvor en forælder der eksempelvis

drab eller for incest får del i forældremyndigheden eller får samvær derfor står vi med et lovforslag som jo egentlig burde være overflødigt men som alligevel er så vigtigt fordi der aldrig må opstå tvivl om muligheden for at beskytte barnet og forpligtelsen til at sætte hensynet til barnet øverst når en forælder har begået meget alvorlig personfarlig kriminalitet jeg står naturligvis til rådighed for

de spørgsmål som udvalget måtte have under udvalgsbehandlingen og jeg vil bare afslutningsvis sige at det her er jeg ikke i tvivl om vil få en meget meget stor

indenrigs og børneudvalget

indsigelse betragter jeg det som vedtaget

om end vi ikke er uenige om det jo har utrolig vidtrækkende

ligesom nødt til at flytte de ting der er i statsforvaltningen over i det nye ellers er det der ikke længere

lang diskussion om proformaægteskaber det plejer at

nogle ord der kan få hele folketingssalen til at stå i brand men lige her ændrer man altså ikke

jeg har fået æren det her lovforslag er jo en opfølgning på den aftale som alle

tilbage i maj to tusind og atten aftalen går ud på at skulle bekæmpe proformaægteskaber der indgås mellem to personer som ikke er danske statsborgere som ikke bor i danmark

at indgå ægteskab for at en af ægtefællerne kan opnå opholdstilladelse i et eu eller eøs land oplysninger fra politiet peger på at den lette adgang til at indgå ægteskab i danmark i en række lande har været brugt til at omgå lovgivningen i andre europæiske lande ofte med organiserede kriminelle

som bagmænd bagmænd der har tjent mange penge på at være mellemled enhedslisten ønsker

set at det skal være lettere for mennesker der bor i danmark og som har indgået eller ønsker at indgå et helt legitimt ægteskab med et andet menneske at få ægtefællen familiesammenført hertil men det er altså dansk udlændingepolitik og det handler det her lovforslag ikke om det her lovforslag handler om at sætte en stopper for organiserede kriminelles udnyttelse af den lette adgang til at indgå ægteskab i danmark og mere præcist om placeringen af den specialiserede enhed der skal efterprøve om ægteskabsbetingelserne er opfyldt det er rigtig fint med os at placere den enhed i familieretshuset det støtter vi

den forbindelse er der blevet oprettet en specialiseret enhed i statsforvaltningen der skal prøve ægteskabsbetingelserne for udenlandske par

risiko for proformaægteskab den specialiserede enhed

og nitten varetaget af statsforvaltningen og den første april skal

det støtter alternativet derfor

det andet forslag får gennemført planerne om at nedlægge statsamterne og netop oprette det familieretshus som er resultatet af den nye skilsmisselovgivning som et enigt folketing også har udviklet så det støtter vi

og opretter familieretshuset og flytter opgaver som er relevante i den sammenhæng over til familieretshuset det gør vi ved at flytte proformaægteskab og undersøgelsen af det over til familieretshuset det støtter radikale venstre helt og fuldt

lige i det her tilfælde kunne jeg næsten have ønsket mig at man havde bunket det her forslag sammen med noget andet men det er nok fordi

man jo også hen ad vejen opdager at der er nogle ting man ikke altid lige kan få taget højde for

at sikre at ikke er muligt at indgå proformaægteskab i danmark for at snyde sig ind i eu

for arbejdet med det nye familieretlige system hvor vi vedtog lovforslagene lige inden jul og hvor vi jo arbejder hårdt for at sikre at familieretshuset kan slå dørene op den første april

system skal også herudover varetage alle andre opgaver på det familieretlige område derfor

med aftalen om forbuddet mod proformaægteskab at statsforvaltningens opgaver med proformaægteskaber altså skal overgå til familieretshuset når familieretshuset åbner den første april og med det lovforslag som vi altså behandler i dag gennemfører vi den del af aftalen

skal rette op på at forældre der har været separeret i mere end seks måneder ved en fejl er blevet omfattet

jeg vil gerne kvittere for modtagelsen af lovforslaget og selvfølgelig står jeg til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte have under

er forhandlingerne afsluttet

vedtaget

en del af finansloven for to tusind og nitten lovforslaget har til formål at give pensionister bedre vilkår

gøre det mere attraktivt for seniorer

længere på arbejdsmarkedet hvis de vel at mærke kan

midlertidig forhøjelse af fradragsgrænsen for persontillæg og ældrechecken

til folkepensionisters arbejdsindkomst og aftrapning som følge af ægtefælles eller samlevers indkomst med lovforslaget løftes folkepensionsydelsernes grundbeløb pensionstillæg og supplerende pensionsydelser

fastsættelse af pensionstillæg

personlige tillægsprocent fradrag i indkomstgrundlag altså de penge man tjener ved siden af sin pension stiger til

skal reguleres med den fulde takst

også er rimeligt lovforslaget indeholder alene forbedringer for pensionisterne lovforslaget

udmøntes af en del af finansloven for to tusind og nitten som vi har bakket op

før jul så vores opbakning til lovforslaget ligger naturligvis i forlængelse af hvad vi gjorde og sagde før jul

stor gruppe mennesker der ikke får gavn af mulighederne der ligger i loven det er dem der har slidt sig selv op i et helt arbejdsliv og ikke kan yde hundrede procent mere på arbejdsmarkedet

det er også mange gange dem

de får ingen glæde af lovgivningen ved at tjene lidt ekstra og forsøde livet og være med til at bidrage til samfundsøkonomien så her har vi politikere noget at tænke over

den gruppe mennesker her kunne vi investere i bedre arbejdsmiljø så de ikke bliver slidt op eller lave et mere rummeligt arbejdsmarked hvor der er plads

flere af dem der ikke kan yde hundrede procent men det er ikke lige det jeg har set regeringen gøre de sparer på arbejdsmiljøet på arbejdstilsynet og det mener jeg vi skal have kigget på hvis vi også skal hjælpe den gruppe mennesker her

supplerende pensionsydelse

procentpoint fra to tusind

og nitten godt nok er det måske ikke så meget

i den rigtige retning og det var det vi kunne få igennem

fradragsbeløbene i indtægtsgrundlaget før beregning af folkepension

vigtigt er at vi får hævet bundgrænsen for hvornår der skal ske fradrag før der bliver modregnet i

pension for eksempel hvis der er en der er på arbejdsmarkedet og er gift eller samlevende med en førtidspensionist eller

fra den arbejdsindkomst man har det bundfradrag hæver vi med fyrretusind og det betyder at det er mere attraktivt

mere arbejde nu får jeg noget ud af det eller det er fint jeg får en lønstigning her før har det måske betydet at man ikke rigtig har fået

nu er der altså grundlag for at

at grundlaget for udbetaling af

og det er ikke ældrechecken der bliver hævet med det beløb

er vi inde i noget der betyder rigtig meget for rigtig mange

par på folkepension hvor begge er folkepensionister og den ene har

ved siden af man har mere ud af at tage

sådant par kan få en stigning på op til omkring tolvtusind

lidt at gøre med hvad man ellers har

takt med udfasningen af medielicensen

til at betale det i skat i stedet for

rigtig godt forslag og jeg håber virkelig det bliver taget godt imod

folkepensionister og dem der er gift med med

det er noget af det de gerne har set i lang tid der kommer igennem her

tager positivt imod det så rundtomkring

så nu og med den aftale

taget til satspuljen forsvinder der kommer

det område så der er rigtig mange gode ting

lige sige at vi selvfølgelig er opmærksomme på

komme med et indspil til sommer hvor vi så skal se

seniorer og

rigtig godt og positivt forslag som vi i dansk folkeparti er rigtig glade for at vi har fået igennem vi støtter det selvfølgelig helt og holdent

i danmark og vi har en tårnhøj beskæftigelse og en rigtig pæn økonomisk vækst

der gennem generationer har bidraget til det danske samfund det er en forpligtelse vi i venstre tager på vores skuldre

set optaget af at sikre et robust og trygt pensionssystem et system der som udgangspunkt skal sikre gode og trygge indkomster i seniorlivet og et system hvor det er attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet

som en del af finansloven for to tusind og nitten blevet enige om at gøre et i forvejen godt pensionssystem endnu bedre herre bent bøgsted og

fire konkrete forslag det her lovforslag indeholder og dem skal jeg ikke stå her

men de fire forslag gør jo at det bliver mere attraktivt fortsat at have en fod indenfor på arbejdsmarkedet og at vi sikrer et endnu mere trygt og robust pensionssystem så generelt kan man sige at rigtig mange folkepensionister kan se frem til øgede indkomster de kommende år og det skyldes både at arbejdsmarkedspensionerne for alvor er ved at slå igennem

politisk side målrettet styrker folkepensionen og incitamentet

give en ekstra hånd med på arbejdsmarkedet

det

er det svært at få øje på forbedringer for de folkepensionister der har

forslag burde have rettet

der er en følge af de mangeårige bidrag til satspuljen og det er trist at forbedringer først og fremmest kommer de bedre stillede pensionister til gode og ikke de dårligst stillede men da forslaget indeholder nogle forbedringer og ingen forringelser kan enhedslisten stemme

ældre og ældre og derfor synes vi jo også at det

en tilskyndelse til at arbejde længere fordi det gavner de danske virksomheder som har brug for arbejdskraften og dermed væksten og velstanden i vores samfund

folkepensionsydelserne grundbeløb pensionstillæg supplerende pensionsydelse

og det giver også

større incitament til at blive på arbejdsmarkedet frivilligt vel

som enhedslistens ordfører sagde kunne man jo godt have arbejdet lidt hårdere for også at tilgodese de fattigste pensionister

her snart begyndte at tale nedslidningspension

de mennesker som til vores alle sammens glæde har været så længe på arbejdsmarkedet at de skabt en kæmpe værdi men

at støtte det her forslag

indgået der er i l

og fem og tredive dele som vi gerne støtter og andre som vi ikke er så begejstrede for vi bakker fra radikal side gerne op om at gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet til gengæld

den økonomiske prioritering andre steder at man her vælger at hæve alle pensioner en lillebitte smule det er dyrt stod det til os ville vi i givet fald have prioriteret anderledes med

der objektivt set har meget lidt og ikke de mest velstillede pensionister der har meget selv om man kun hjælper dem ganske lidt så den del er vi

ikke meget begejstrede for jeg vil derfor gerne opfordre til at lovforslaget opdeles efter de skitserede linjer

vores stillingtagen inden andenbehandlingen

ud over de mange som er fysisk eller psykisk nedslidte men der kan jo være lidt perspektiv i at gøre det mere attraktivt at fortsætte på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen hvis ellers det er frivilligt

den enkelte kan klare det helbredsmæssigt et lokkemiddel til at

seniorer til at fortsætte på jobbet er selvfølgelig at smøre med ekstra penge det hjælper jo ikke den nedslidte at den friske senior arbejder mere men det er dog et bidrag til samfundsøkonomien og det er også godt hvis flere seniorer kan gennemføre en fleksibel og mere individuel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet derudover indeholder lovforslaget også nogle

så små at man skal have rimelig stærke briller og de skal være klart pudsede hvis man skal kunne få øje på dem men det er dog forbedringer

så meget med den her lovbehandling at gøre

tak for de bemærkninger der er faldet

vi diskuterer nu lovforslaget er jo som

tusind og nitten

der jo blandt andet ved at gennemføre et generelt løft af folkepensionen i to tusind og nitten og derudover giver vi et særligt løft til pensionister med mellemindkomster som har sparet op til egen alderdom løftet gives ved at øge grænsen for hvornår aftrapningen af ældrecheck og pensionstillæg begynder det gør vi fordi de her pensionister på trods af samspilsproblemet alligevel har valgt at spare op til egen pension løftet af fradragsgrænser udfases gradvist over femten år da fremtidige generationer af pensionister i stigende omfang vil have gevinst af den samspilsløsning på pensionsbeskatningsområdet som blev gennemført sidste år

vigtigt at vi trækker på de erfaringer og ressourcer som vores seniorer har derfor bør vi også være bedre til

at fastholde dem på vores arbejdsmarked og vi skylder også at gøre det mere attraktivt for vores pensionister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

øget beskæftigelse det har været en prioritet for regeringen at pensionisterne allerede fra i år

en større del i det økonomiske opsving ændringerne får derfor virkning fra den første januar og fuldstændig ligesom

er det også derfor at vi har en hurtig lovbehandling jeg glæder mig til

udvalgsbehandlingen men også herfra skal der lyde stor tak for den brede opbakning der er til lovforslaget og ikke mindst

som mærkesag igennem mange år år at lave de her forbedringer der nu bliver

gennemført og derfor skylder man jo også at sige at det her

som blev afsluttet i slutningen

jo først og fremmest arbejdsgivernes ansvar at sikre at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i danmark det gælder uanset om man arbejder på en byggeplads som fængselsbetjent eller som pædagog for for eksempel psykisk handicappede i de situationer som beslutningsforslaget handler om betyder det at de ansatte skal beskyttes mod vold og trusler fra borgere med en aggressiv adfærd sådan er reglerne i dag og sådan skal de blive ved med at være jeg er samtidig bevidst om at vi ikke fuldstændig kan undgå tilfælde af vold og trusler også selv om arbejdsgiver opfylder sin pligt til punkt og prikke men med den rette indsats kan vi heldigvis nå langt derfor afsatte regeringen også satspuljemidler i både to tusind og sytten og to tusind og atten til at videreføre de såkaldte voldsforebyggelsespakker til hospitaler døgn og hjemmeplejen læger politi og fængsler pakkerne består af forløb som arbejdspladserne skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler på arbejdspladsen

også blive foretaget en evaluering af pakkerne som forventes klar i løbet af to tusind og nitten i to tusind og nitten tilbydes en ny voldsforebyggelsespakke som er målrettet botilbud og forsorgshjem når det er sagt står vi stadig væk tilbage med nogle ansatte som rent faktisk er udsat for vold og som der skal tages hånd om når skaden er sket

i arbejdsskadessystemet er uden betydning for erstatningen om der er en ansvarlig skadevolder eller om episoden meldes til politiet arbejdsgiverne har med andre ord et objektivt ansvar når en sag anerkendes efter arbejdssikringsloven kan den ansatte få dækket udgifter til behandling for godtgørelse for et eventuelt varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne uagtet

det er en voldsepisode på arbejdet eller et fald fra en stige ansatte der udsættes for vold har derudover også mulighed for at få erstatning og godtgørelse efter

offererstatningsloven dækker blandt andet

tabt arbejdsfortjeneste svie og smerte samt tort altså former for erstatning som ikke gives i arbejdsskadesystemet

lovovertrædelsen som jeg er oplyst kan erstatningsnævnet imidlertid give dispensation for anmeldelseskravet i de tilfælde hvor eksempelvis plejepersonalet på en behandlingsinstitution har været udsat for vold når der er generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution der taler imod en politianmeldelse

uanset om der kan gives dispensation eller ej for krav om politianmeldelse er jeg af den opfattelse at det

ansvar at sikre håndtering af overgreb det omfatter både eventuel politianmeldelse arbejdsskadeanmeldelse og sikrer at den voldsramte medarbejder får den nødvendige hjælp og støtte til at komme videre også i relation

der uden at forstå konsekvenserne af sine handlinger

også gerne slå fast her i dag at jeg har stor forståelse for at det for den ansatte der har været udsat for vold på sit arbejde

at der både er en sag i arbejdsskadesystemet

være naturligt og også væsentligt at inddrage relevante interessenter som led i at få belyst problemstillingen endnu mere det kan danne et solidt fundament for en politisk drøftelse af problemstillingen og af om ændringerne af reglerne på området for eksempel bør indgå i en kommende reform af arbejdsskadeområdet eller som et helt selvstændigt politisk initiativ jeg må nok også sige her i dag at det ikke vil være realistisk at udarbejde en rapport som skal danne grundlag for et lovforslag til fremsættelse i dette folketingsår men jeg vil gerne sige at regeringen støtter beslutningsforslaget med den tilføjelse eller det forbehold at der laves en mere realistisk tidsplan som giver mulighed for

en grundig afdækning for mig er det vigtigt at der bliver lavet et seriøst arbejde som kan sættes i gang med det samme

belyst problemstillingen og mulige løsningsforslag skal på bordet på en god og konstruktiv måde derfor glæder jeg mig faktisk også til både at få de her ting drøftet bedre under udvalgsbehandlingen

også allerede nu gerne bebude at vi kan sætte gang i arbejdet hurtigst muligt selv om

det her beslutningsforslag få arbejdet sat i gang nu og ikke nødvendigvis vente på at vi så

i en eller anden skrivebordsskuffe ovre i ministeriet kan ministeren så oplyse om det arbejde eventuelt også fortsætter efter et valg

i forhold til at der faktisk er et flertal for det her og

arbejde videre såfremt vi ikke får det her kørt igennem inden et valg

men jeg tænker at på baggrund af førstebehandlingen kunne jeg indbyde alle partier i folketinget til at vi vi faktisk får lavet en politisk aftale nu om rammerne for det her arbejde sådan at der er en bred enighed

der bliver udskrevet folketingsvalg og det er jo ikke mig der udskriver folketingsvalg men jeg er

helt opmærksom på at det kunne være fint nok

en politisk aftale der følger op

det beslutningsforslag vi vi diskuterer nu så det

siddende efter et valg netop i forhold til

få gode forslag igennem her i folketingssalen

ministeren understreger at voldsforebyggelse er vigtigt

rigtig enig i men også

anerkende at det her er et problem som skal løses det har jo stået på i rigtig mange år og det er jo lige forfærdeligt om man er den der er blevet overfaldet og er nødt til at

politianmelde en borger eller for den sags skyld give afkald på erstatning fordi man ikke kan nænne det

løst det her problem en gang for alle

blandt andet ved at indgå en politisk aftale nu så jeg er blot interesseret i at høre om beskæftigelsesministeren kan give et bud på hvad

om tidsplanen for det her arbejde men

at man i den kommende folketingssamling altså den folketingssamling der hedder to tusind og nitten

kan fremsætte et lovforslag og få det vedtaget

jeg bestemt vil være realistisk jeg mener også at så svært

økonomiske konsekvenser der kan være forskellige

skitseret i beslutningsforslaget men jeg men jeg mener ikke at det er noget vi skal bruge år og dag på vi har brug for at få det belyst

lave en relativt grundig afdækning men men jeg mener uden problemer kan vedtages i næste

konstatere at hvis en tidsplan på en måned betyder at vi kan nå at lave en aftale inden

begynde at gætte os til hvornår der kommer et valg eller hvad jeg vil blot kvittere for at

jo lige så godt få formaliseret den proces og få inddraget de interessenter der skal

få holdt de møder her i løbet af foråret og så kommer der i hvert fald et folketingsvalg senest i juni måned og derfor

ambition om at det her arbejde er så godt i gang sådan at der kan komme en afrapportering

ansatte kan få erstatning når de bliver udsat for vold igennem de senere år har vi jo flere gange drøftet hvordan vi forebygger vold og hvordan vi sikrer erstatning til

socialdemokratiet ønsker vi først og fremmest at det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde men når så skaden er sket skal der også være erstatning for skaden og for tort

og smerte til den skadelidte det fremgår jo også

efterlades de ansatte for eksempel plejepersonale lærere pædagoger og socialpædagoger der arbejder med udadreagerende borgere i en situation hvor de for at få erstatning skal indgive en politianmeldelse mod skadevolderen det er ikke rimeligt hverken for borgerne eller for de ansatte det tror jeg faktisk alle er enige om

år siden da jeg sidst stod stod her på talerstolen og drøftede et lignende beslutningsforslag

nu er der gået fire år så

faktisk brug for at vi finder en løsning og for at arbejdet bliver sat i gang derfor synes jeg og

og udarbejder en rapport der kan danne grundlag for en kommende lov i socialdemokratiet mener vi det er på tide at der bliver handlet

lovsjusk så vi foreslår at den tidsplan

diskuteret her af

sikre ansattes mulighed for fuld erstatning når de har været udsat for vold

konservative også bag beslutningsforslaget vi vil gerne sikre at der er fuldstændig gennemsigtighed og klare retningslinjer samt regler for vold mod ansatte ved at pålægge regeringen at udarbejde en rapport om forskellige løsningsmodeller der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning når de har været udsat for vold på arbejdet og herunder inddrage relevante eksperter og interesseorganisationer den rapport skal så danne grundlag for et lovforslag der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning når de har været udsat for vold på arbejdet og for at få udgifter dækket i forbindelse med erstatningssagen på offentlige og private arbejdspladser rammes plejepersonale pædagoger socialpædagoger lærere og andre personalegrupper med særlige støtte og omsorgsfunktioner med videre af udadreagerende adfærd i

af borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser mennesker med udviklingshæmning mennesker med sindslidelse mennesker med demens eller andre borgere som simpelt hen ikke forstår konsekvensen af deres handlinger hvis man i forbindelse med sit arbejde udsættes for vold er det mere komplekst at sikre retten til fuld erstatning

arbejdsskadeloven dækker ikke godtgørelse for svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste og det er heller ikke muligt at få refunderet udgifter til ødelagt tøj eller lignende hvis

henvist til at søge de resterende krav i henhold til erstatningsansvarslovens regler

der kan også være udfordringer i forhold til netop at få anmeldt episoden inden for tidsrammen særlig hvis der på arbejdspladsen er en aftale om at det er ledelsen der foretager politianmeldelsen eller at det er op til en weekend eller andet så nævnte beskæftigelsesministeren godt nok at der var nogle dispensationsmuligheder

men der har jo også været en højesteretssag der som vi skal have spurgt ind til i forhold til det det er hvert fald også noget vi skal have taget med

flere utilsigtede henvendelser i forhold til at man skal

krav på erstatning og det kan vi også se i forhold til voldsstatistikkerne derudover har flere nok læst

i avisen blandt andet om karina schmeltz som er infantil autist og mentalt retarderet som ifølge berlingske blev mødt med et erstatningskrav på trehundredetusind kroner det er hverken hensigtsmæssigt over for personale eller en borger med en nedsat funktionsevne at de skal trækkes igennem et retssystem beboeren er ofte ikke klar over hvad beboeren har gjort og for personalet som

må det bestemt heller ikke være rart

den beslutning om at politianmelde en af beboerne det er en rigtig svær situation og derudover er det selvfølgelig også vigtigt som ministeren også har været inde på at kommunerne sørger for at løfte deres ansvar over for begge persongrupper og det skal de

ved at sikre gode arbejdsforhold for personalet sikre at der er personale nok til at arbejde

målgruppen samt sikre at borgerne også får den rette socialpædagogiske støtte det her er noget der har været efterlyst længe både fra handicaporganisationerne men også fra socialpædagogerne

kan se og høre at der er et politisk flertal for at bakke op om det her forslag

jeg ser frem til det videre arbejde og vil gerne kvittere

og de andre partier for at støtte op omkring det her beslutningsforslag

ordførere for at gennemgå beslutningsforslagets mål og indhold jeg tror

demente borgere er voldelige over for de medarbejdere som har dedikeret deres arbejdsliv

ofte ikke selv i stand til at forstå konsekvenserne af

hvorfor de heller ikke er er strafegnede det giver helt særlige udfordringer i forhold til den medarbejder som den voldelige adfærd går ud over for selvfølgelig skal vi tage hånd om den medarbejder der bliver udsat for vold og trusler både fordi det rigtige at gøre og også for at kunne bidrage til at medarbejderen kan vende tilbage til sit arbejde og yde omsorg for de udsatte borgere på den anden side er der jo også hensynet til for eksempel en dement borger hvor retsforfølgelse og potentiel straf ikke rigtig giver mening vi som politikere har et ansvar for at håndtere denne problematik

afsat midler til voldsforebyggelsespakker som netop skulle gøre arbejdspladserne bedre i stand til at håndtere episoder med vold og trusler og selv om det ikke fjerner problemet fuldstændig så må vi jo ikke glemme de forebyggende initiativer i dag er det sådan at har man været udsat for vold på arbejdspladsen

man mulighed for at få erstatning hvad enten skadevolderen bliver anmeldt eller ej det sikrer arbejdsskadesystemet ligeledes har de voldsramte mulighed for at søge erstatning gennem offererstatningsloven

kræves der som udgangspunkt en politianmeldelse for at dokumentere

fraviges når der er visse pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn som taler imod at voldsudøveren anmeldes

godt videre i sit arbejdsliv og i sin erstatningssag det samme ansvar har vi og derfor er vi åbne for at vi med udgangspunkt i beslutningsforslaget ser på om vi kan gøre samspillet mellem arbejdsskadesystemet og offererstatningsområdet bedre til fordel for de voldsramte det vil kræve tid til indsigt og indblik så vi kan træffe en rigtig velfunderet beslutning om

både det udvalgsarbejde vi skal have men

også til det arbejde som jeg har lyttet mig til at ministeren jo nærmest her fra folketingets talerstol satte i gang her i aften derfor er vi

set positive over for at stemme for beslutningsforslaget dog med det forbehold

skal kigge på en tidsplan som også er

udvalgsarbejdet og også til at vi i fremtiden kommer til at drøfte forslag til løsninger på det her område

når man står herinde er der faktisk forslag på forslag hvor der er bred enighed på tværs af

politiske forskelle

jeg deler fuldstændig de bekymringer som det her beslutningsforslag rejser jeg tror at vi alle sammen i løbet af de seneste par år har hørt om tilfælde hvor

sindslidelser eller noget helt tredje og det er jo trist for begge parter

nogle tilfælde sker det går ud over den ansatte

men det rammer jo også vedkommende og vedkommendes pårørende alvorligt når der så gøres en større sag ud af det jeg synes at det er et godt beslutningsforslag

at regeringen tager det positivt ned og at ministeren også her på talerstolen har sagt at man vil igangsætte arbejdet for

ikke bare alternativet der mener det det samme siger forskningscenter for arbejdsmiljø og de har noget mere forstand på det

statistikker viser at for eksempel

hver tredje socialpædagog er udsat for vold

første år for social og sundhedshjælpere

er det godt fire ud af ti medarbejdere der udsættes for vold

et problem at det er mere komplekst at sikre retten til fuld erstatning hvis man udsættes for vold på arbejdspladsen

her beslutningsforslag rigtig kærkomment altså at folketinget pålægger regeringen at udarbejde en rapport om forskellige løsningsmodeller der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning

inddrage relevante eksperter og interesseorganisationer og en rapport som skal danne grundlag for et lovforslag der imødekommer ansattes mulighed for at få erstatning

udsat for vold på arbejdet og for at få dækket udgifter i forbindelse med erstatningssagen

det støtter alternativet selvfølgelig og det som er en fornøjelse er jo at forslaget allerede her i dag nu her i salen møder regeringsstøtte ja endda at man er klar til hurtigt at få lavet en aftale for at give det ben at gå på og få det gennemført jeg

det er meget sjældent at de bliver vedtaget

radikale venstre

er rigtig rigtig vigtigt for mig alt for mange offentligt ansatte rammes stadig af vold på arbejdspladsen statistikkerne viser at omkring

tredje socialpædagog er udsat for

i løbet af et år mens det for social og sundhedspersonale

fire ud af ti medarbejdere det er stadig væk alt for mange

at beskæftigelsesministeren understreger at vi stadig væk skal arbejde med forebyggelse

bedre at forebygge end at helbrede men når skaden er sket skal vi altså også sikre at den voldsramte medarbejder ligestilles

andre voldsofre vold er vold og de skadelige virkninger er og bliver de samme det er også en dimension at hvis en voldsramt medarbejder skal ligestilles med andre ofre

forudsætter det den der politianmeldelse af de svage borgere som den ansatte er sat til at tage sig af det er selvfølgelig i sig selv ganske uholdbart jeg er derfor rigtig glad for at det er på min vagt at vi langt om længe er enige om

og oplevet hvordan det påvirker både den ansatte og den borger som det vedrører

det betyder rigtig meget for mange og jeg er rigtig glad for opbakningen fra alle folketingets partier

fornøjelse at være ordfører for et forslag der nyder så stor imødekommenhed i

vil jeg sige for

på deres arbejdsplads det er

at socialpædagoger omsorgsmedhjælpere

når de drager omsorg for

for nylig har været omkring lærernes arbejdsforhold og de meget

listen af faggrupper som oplever vold på deres arbejdsplads

kunne gøres rigtig lang det er faktisk sådan at antallet af voldstilfælde på arbejdspladserne

løber op i flere tusinde i løbet af et år og for mange

flere forskellige alvorlige konsekvenser dels fysiske konsekvenser dels psykiske konsekvenser og for mange også alvorlige økonomiske konsekvenser derfor er der når vi behandler det her forslag hvor vi har fokus på erstatningen

også grund til at sige at det allervigtigste er

der er brug for forebyggende initiativer sådan som

så færre udsættes for vold men der er altså også i den grad behov for at gøre noget ved det helt urimelige forhold

enten ikke får fuld erstatning for den forvoldte skade eller at de har store vanskeligheder med at få det og det er jo det problem

løse med det her beslutningsforslag

arbejdsskadeloven jo sådan udformet at den ikke omfatter godtgørelse for

og smerte og tabt arbejdsfortjeneste

sagen og sikre at de får erstatning for svie og smerte og for tabt arbejdsfortjeneste

erstatningsnævnet eller afhængig af sagens karakter rejse et

mod de borgere som de ellers er ansat til at udøve omsorg

jeg tror at alle og jeg kan høre at i hvert fald alle ordførerne her

kan se at det er en fuldstændig urimelig situation som

bringer de ansatte i det er grotesk at man er nødt til at foretage en politianmeldelse for at få sin ret til erstatning

synes også det er vigtigt her i et forslag hvor vi jo beskæftiger os med de ansattes vilkår

gør det meget tydeligt at det også er utrolig vigtigt

en borger en udviklingshæmmet borger

patient der er psykisk syg som må opleve

så risikerer man både politianmeldelse og at blive trukket

gennem retssystemet det er uværdigt og derfor er det også i et borgerperspektiv rigtig vigtigt at vi gør noget ved den her sag

har med beslutningsforslaget her ikke ikke ønsket at lægge os fast på en bestemt løsning altså som vi har skitseret

ønsket at der var en åben dialog om hvordan vi gør det her bedst det er et problem som har været italesat i rigtig mange år og derfor kan man måske også undre sig over

mener vi at det er rigtig vigtigt at vi får det her meget grundigt belyst

skal for en god ordens skyld sige at allerede inden

på det her i forhold til

i vores ønsker om at få hurtig lovgivning på det her område altså jeg er sådan set helt enig i og forslagsstillerne

er brug for en proces hvor vi er lidt grundige og derfor

vi med på at der ikke fremsættes lovforslag

at det vi laver en politisk aftale om

sat processen i gang mens jeg tror at vi skal være forsigtige med at nærme os konklusioner på sagen

af de forskellige interesseorganisationer

men at vi sikrer os at de løsninger vi peger på er rigtig grundigt

medforslagsstillerne det har været en fornøjelse at arbejde sammen om forslaget tusind tak til de øvrige partier for at bakke op og som sagt er det også meget glædeligt at ministeren på regeringens vegne kan bakke op om at vi nu får løst det her problem jeg er sikker på at der vil være rigtig rigtig mange ude på arbejdspladserne som er utrolig glade for det her forslag og jeg tror at de ude i handicaporganisationerne

møde det her forslag med begejstring

et spørgsmål om de ansattes vilkår det er i meget høj grad også et spørgsmål om at vi sikrer en værdighed

de handicappede borgere de psykiatriske patienter som har været trukket igennem retssystemet med den eksisterende lovgivning så